for turneringspoker i foreningsregi forslagene skal ifølge forslagsstillerne gøre det nemmere at drive de lovlige pokerklubber og styrke disse klubber samtidig med at de ulovlige pokerklubber svækkes forslaget skal ses i lyset af må jeg forstå at politiet trods anmeldelser ikke gør noget ved de ulovlige klubber

være med til at de lovlige pokerklubber bliver et attraktivt alternativ til de ulovlige pokerklubber jeg vil gerne med det samme sige at regeringen ikke støtter

beslutningsforslag med lov om offentlig hasardspil i turneringsform også kaldet pokerloven der blev vedtaget i december to tusind og ni blev der etableret en ordning hvorefter poker om penge kan spilles som offentligt hasardspil i turneringsform dermed blev der skabt et lovligt alternativ til de ulovlige pokerklubber og til de landbaserede kasinoer således at der kan spilles poker om små beløb i pokerklubberne og som hidtil og om større beløb i kasinoerne

i høj grad på de overvejelser og forslag som udvalget om hasardspil kom frem til i betænkningen om offentligt hasardspil i turneringsform fra to tusind og ni ved udformningen af pokerloven er der således lagt betydelig vægt på de generelle hensyn der ligger bag den danske spillelovgivning det vil sige hensynet til at mindske risikoen for afhængighed af spil ludomani

samt hensynet til at begrænse privat indtjening ved udbud af spil om penge samtidig med at der blev skabt en mulighed for dem der har som hobby at spille poker således at de

denne interesse lovligt inden for ordnede rammer det vil sige på en betryggende måde og om mindre beløb regeringen lægger fortsat vægt på at der er en fornuftig afvejning mellem på den ene side hensynet til at imødekomme spillelysten for

de generelle hensyn der ligger bag den danske spillelovgivning efter regeringens opfattelse er løsningen på problemet ikke de otte konkrete fremsatte forslag men at spillemyndigheden kontakter politiet og drøfter om der er områder hvor samarbejdet med politiet kan forbedres i den sammenhæng skal jeg gøre opmærksom på at der allerede i dag findes et lovligt

i form af de landbaserede kasinoer

der mulighed for at sætte større summer på spil men kasinoerne er også underlagt helt andre og mere omfattende kontrolforanstaltninger end

der gælder for pokerklubberne sammenfattende er det regeringens opfattelse at den danske spillelovgivning er struktureret på en hensigtsmæssig måde hvor man fysisk kan spille poker om små beløb i pokerklubberne og om større beløb i kasinoerne dermed fastholdes formålet bag pokerloven de forslag der eventuelt kan betyde en

lettelse for pokerklubber regeringen overveje at inddrage i det løbende arbejde med revision af spillelovgivningen

sørge for at de ulovlige klubber bliver lukket så langt så godt

men det som forslaget i virkeligheden handler mest om er at den eksisterende lovgivning vi har om lovlige pokerklubber

gav nogle muligheder for at man rent faktisk lov til at spille om små beløb fuldstændig lovligt men hvad hjælper den lov hvis lovens betingelser er så stramme at de lovlige klubber

ikke meget ved at have en lov om at det er tilladt

ikke er nogen der er i stand til at gennemføre

hvor man jo afvejede forskellige hensyn

et hensyn til at der er mennesker der godt vil spille poker

derfor synes regeringen at der var tale om en fornuftig afvejning i

at regeringen ministeren vil lægge op til at vi laver en evaluering af den her ordning nu har den kørt i tre år jeg ved ikke hvor lang tid der skal gå men men det kunne være fire år eller fem år og så

forud for den egentlige lov

for jeg tror at ministeren er enig med mig i at

skal være lovligt at spille turneringspoker i foreningsregi

ikke kan lade sig gøre fordi præmisserne er for snærende så bør vi vel se på det så jeg vil høre kan jeg lokke regeringen så langt som til at man vil iværksætte en evaluering og måske oven i købet sætte et årstal på hvornår det

vi bestemt villige til at se på dem derfor er vi da åbne over for at se nærmere på de problemer som måtte være

mulighederne for at pokerklubberne kan arbejde men vi er ikke villige til at ændre det grundlæggende i loven fra to tusind og ni nemlig at der skal være begrænsninger når man har turneringspoker og at

det virkelig kan passe når nu der er videre rammer for hvordan man kan spille

bliver man mindre ludoman af at spille med videre rammer på et kasino eller på nettet

udviklet for meget og på den anden side at der skulle

man kunne dyrke sin hobby jeg skal ikke gå ind i forskellige store principielle diskussioner om hvordan ludomani udvikles

ved er at der er fundet en balance mellem på den ene side turneringspoker

argumentation ud i en strakt arm

den tidligere regerings argumentation om ludomani

er det vel ministerens holdning ellers kunne ministeren jo lade være med at bruge

det var meget bevidst har jeg forstået det

man i to tusind og ni vedtog pokerloven

civilsamfundets alternativ

til de mere kommercielle kasinoer

bliver kontrolleret langt mere målrettet end

vidt omfang stadig minder om det vilde vesten de ulovlige pokerklubber sidder stadig med de bedste kort på hånden og de pokerklubber der holder sig til reglerne giver udtryk for at de ikke kan hamle op med den ulovlige konkurrence så derfor er venstre i udgangspunktet positiv over for tiltag som kan hjælpe med at få trukket pokeren ud af de lyssky baglokaler

ganske enkelt uacceptabelt at ulovlige pokerklubber nyder godt af de fordele som de snyder sig til i beslutningsforslaget

foreningsregi forslaget har

ønsker at give klubberne frihed ved at de kan afholde flere turneringer

side og ranglisteturneringer og ved at

indskud kan hæves ved en ugentlig eller månedlig turnering det er alle sammen forslag som venstre gerne vil være med til at drøfte nærmere uden at jeg hermed kan sige at

er vigtigt at vi også sikrer en tilstrækkelig balance som sikrer at svage sjæle ikke ikke får mulighed for at spille sig fra hus og hjem venstre vil gerne gøre det lettere at drive de lovlige pokerklubber for at gøre dem til et mere attraktivt alternativ til

og vi ser gerne at de lovlige klubber fremover får

ulovlige klubber skal lukkes og de lovlige klubber skal have bedre vilkår det kan vi godt være med til at diskutere men om de konservative så lige har haft en så heldig hånd at det trumfer regeringen for jeg må indrømme at skatteministeren også havde gode kort på hånden i hvert fald i i denne sag skal jeg ikke kunne sige på nuværende tidspunkt det må vi få afklaret nærmere

at der bliver flere lovlige klubber og færre ulovlige klubber i den forbindelse er der i forslaget nævnt en række konkrete enkeltforslag men jeg læser i

at det man ønsker nok så meget er en diskussion af om det er hensigtsmæssigt som det er nu vi vil selvfølgelig selvfølgelig afvise det konkrete beslutningsforslag som som det ligger lige her og nu det indebærer som sagt en

konkrete forslag men diskussionen af hvordan vi kan gøre det her bedre

der ligger her mener vi i virkeligheden det er rigtigt at lade indgå i en revision af spillelovgivningen og på den baggrund ser vi

når vi har den holdning at der er grund til at kigge nøje på det her og at der er grund til at tage hensyn til det

med ind i overvejelserne når man reviderer spillelovgivningen ludomani andre aktører end de private klubber og så videre men jeg synes helt grundlæggende at det konservative folkeparti får rejst en vigtig debat fordi der er en grundlæggende pointe i

for at der bliver flere lovlige klubber og færre ulovlige klubber

spil som udbydes af danske spil og som nu også

i foreningsregi i form af turneringspoker

vi også op om den lovgivning

som er gældende i dag og som kom for

ganske få år siden et vigtigt formål med med den lovgivning som vi har på området og som regulerer turneringspoker

foreningsregi er netop at at få

turneringspoker ind i en lovlig ramme hvor hvor tingene foregår under ordnede forhold og hvor man ikke kan spille sig fra hus og hjem desværre tror jeg og det er nok også det som er pointen hos forslagsstillerne

i beslutningsforslaget her foreslår det konservative folkeparti

for at styrke de lovlige pokerklubber i konkurrencen med de

at man tager fat på det her og vi mener faktisk også at de ting

og lovlige pokerturneringer

i forhold til de ulovlige så derfor vil

fra dansk folkepartis side side sige at

støtter beslutningsforslaget her

vil også gerne kigge på om der var flere tiltag der kunne være med til at styrke den lovlige

på bekostning af den ulovlige så vi ser frem til

den her valgperiode så det vil jeg

naturligvis er et problem jeg ved ikke helt om det

hele den korrekte løsning men

meget konstruktivt indstillet på at diskutere

men vi kan så være bange for at der kan være en række uheldige bivirkninger ved at gøre det fordi lovgivningen og det arbejde der var

på en række hensyn til at bekæmpe ludomani og kriminalitet noget som vi nok alle sammen er enige om at vi skal forsøge

og gå ind i udvalgsarbejdet sammen med herre tom behnke og øvrige kræfter som ønsker at kigge på det her

nævnte at spillemyndigheden og politiet

støtte forslaget men vi er indstillet på at gå konstruktivt

ulovlige klubber samtidig har vi en lov der er så restriktiv i

lovlige klubber at loven i sig selv lukker de lovlige klubber så har vi hverken de ulovlige eller de lovlige

den lovgivning vi har lavet sådan set inderlig overflødig derfor skal man jo spørge sig selv ønsker man overhovedet at det skal være muligt i dagens danmark at spille turneringspoker for små beløb hvor man ikke kan spille sig fra hus

ikke lade sig gøre så spørgsmålet er om man overhovedet ønsker at den her mulighed skal være til stede og det er her jeg

helt principielt vil høre om de radikale er enig i

hensigtsmæssigt og fornuftigt at helt almindelige mennesker kan få lov til at spille lidt kort en gang imellem og hygge sig med det

at politiet ikke gør noget ved de ulovlige klubber jeg ved nu ikke om det er

lovliggøre det der er ulovligt skal vi også gøre det med hash

fordi lovgivningen ikke bliver overholdt det synes jeg måske er et rigtig dårligt udgangspunkt

støttede sf i to tusind og ni de lempelser der kom i lovgivningen og jeg har forstået at der også

også fungerer når vi nu har det udgangspunkt umiddelbart skulle der være skabt en fin balance mellem at give mulighed for at kunne

jeg skal bare tilføje at jeg som ganske ung sad som vekselerer i en helt lovlig spilleklub så jeg har set mange skæbner komme galt af sted

selvfølgelig skal lovgivningen fungere og

der bliver indledt drøftelser med politiet

sikre at vi ikke har ulovlige klubber

jeg er sikker på at man kunne overveje som indspark

at vi ikke kan støtte det her beslutningsforslag men jeg sige at debatten selvfølgelig ikke stopper

det synes jeg er lidt ærgerligt i den her sammenhæng

men det får mig alligevel til at spørge ind til sfs sådan helt principielle holdning til de lovlige

hvor man kan hygge sig med et spil kort en aften

er for eller imod at det overhovedet finder

at der er alt for mange der kommer galt af sted med det

som skal evalueresmåske revideres

der vil jeg høre om sf med sin position som regeringsparti

presse på for at når der kommer en evalueringrevidering til efteråret bliver den her lov aktivt taget med

man i hvert fald overvejer om der er noget her der kunne ændres

livet blev nemmere for de lovlige klubber så de ikke behøver

så jeg vil bare sige at jeg er opmærksom på de her indspark i debatten

set også at vi har en lovgivning som skal

og vi skal varetage det hensyn der ligger til

jeg kvitterer for at der er kommet nogle indspark her og dem kan vi selvfølgelig drøfte videre men jeg vil ikke her fra talerstolen love

i poker ligger en djævel

drevet ud i stor social katastrofe

end det sker i dag med en politimæssig indsats det er vi helt

at der kan være brug for at kigge på nogle af reglerne som måske er for stramme i forhold til at gøre disse legale pokerturneringer hvor der

at de måske kan få lov til at udfolde sig noget mere det hørte jeg også ministeren sige at der var nogle regler der man hele tiden ville følge

hvad der måske er af begrænsninger som er for stramme i forhold til at kunne udvikle pokerturneringer inden for

så de også på den måde er et alternativ til de ulovlige pokerklubber så

er meget detaljeret hvad det er man synes der skal ske men vi synes bestemt man skal kigge på om der er nogle regler

at djævelen findes i spillet

opvækst ude på landet hvor der var to slags mennesker enten de missionske som kom i kirken eller dem der ikke var missionske som spillede kort og gik til dans

min far dansede og spillede kort så vidt jeg husker en gang om måneden

at tænke på det lidt latterlige i at vi overhovedet har en regulering af at folk spiller med hinanden om penge det latterlige består jo i at vi tror at det er noget vi kan regulere som om vi kan komme ind i folks stuer og sige fy fy i må ikke spille om halvtreds kr men i må gerne spille om en ti

jo udtryk for en total overvurdering af ens egen

de konservative vi bifalder enhver liberalisering af området som kan bringe lovgiverne ned på jorden og erkende at der er nogle ting som

kan styre og som det måske også er meget godt at de ikke kan styre herunder

eller om de lader være al den snak om ludomani tror jeg egentlig bare er et dække over at man gerne vil have folk over i kasinoerne hvor der er op til fem og halvfjerds procent i afgift på tingene frem for at de er i klubberne hvor der kun er femten procent og ikke særlig stor kontrol det tror jeg

lige med undtagelse af liberal alliance og dansk folkeparti og det takker jeg meget for

i øvrigt meget enig i det som herre ole birk olesen siger om at

jo stadig væk er snærende og stramme regler

det er faktisk umuligt på nuværende tidspunkt så det er op ad bakke

op ad bakke jo også fremad så mon ikke vi på

tidspunkt alligevel får så meget diskussion og debat om det her

måske er noget om snakken det er måske for svært at drive de lovlige klubber

godt være man skulle se på reglerne jeg hørte endda ministeren give udtryk for

det blev administrativt nemmere så var det noget af det man kunne se på

det man faktisk har set på allerede for siden loven blev vedtaget for mere end tre år siden har man været inde at revidere i den praksis der er den

man tillader af turneringer derude så der er bevægelse i tingene vi er bare fra konservativ side utålmodige fordi vi synes det går alt

det der gør sig gældende er at vi nu har en lovgivning som vi vedtog for

meget meget svært at drive de lovlige klubber

ildsjæle entusiaster der vil kaste al deres fritid ind i det

deltage i dem så det er fuldstændig frivilligt

den måde hele systemet er skruet sammen på forudså jeg allerede dengang at

for restriktivt vi har så set nogle lempelser undervejs i forhold til hvor sent man må tilmelde sig turneringerne og hvordan man tilmelder sig turneringerne der er kommet nogle lempelser og jeg håber vi kan komme videre for det er stadig væk alt for svært at drive de lovlige klubber og det er rigtig ærgerligt

i de lovlige klubber hvis de lovlige klubber oven i købet er lukket hvilket de er

over i de ulovlige klubber og hvad er det så der sker der ja der sker jo så alt det

som det onde djævelen og jeg ved ikke

godt være at man går over i den ulovlige klub for spille en turnering måske på nogenlunde samme præmisser som i den lovlige men i de ulovlige klubber huserer der også det der hedder cash poker altså kontant poker hvor der smides penge på bordet i løbet af turneringen og der er vi altså ude i at tale om ludomani der er vi ude i at tale om at man kan spille sig fra hus og hjem det er det der foregår i de ulovlige klubber

ikke lade sig gøre i de lovlige

der er et loft over hvor meget man må betale ind og jeg tror ikke

nogen i danmark der må gå fra hus og hjem fordi de har har tabt tre hundrede kroner en aften

i en pokerturnering det findes ikke det argument holder

taget alle de elementer hvor vi har kunnet se at der er problemer

vi kunne godt have taget et punkt ad gangen og stillet otte beslutningsforslag men

der ingen grund til lad os nu bare få ideerne op på bordet og få en diskussion af det og så kan vi jo køre videre derfra for det der er formålet med beslutningsforslaget

og lette livet for de lovlige pokerklubber således at almindelige mennesker der ikke har lyst til at søge

som gerne vil være lovlydige borgere har et sted hvor

evner udi det her kortspil det sidste

mange der har dvælet rigtig meget ved og begrundet den nuværende meget stramme lovgivning med at det

er der foregår så tror jeg ikke man ved hvad ludomani er for ludomani er jo afhængigheden

arbejde arbejde og arbejde i to tre fire timer for at få en gevinst

er der foregår i turneringspoker og man har misforstået hvad ludomani er

ikke holder når man går ind til et beslutningsforslag som det her

vi skal styrke de lovlige klubber

vi skal holde liv i de lovlige klubber så lovlydige borgere kan få lov til at dyrke deres hobby der for små penge

til november når man alligevel skal se på spillelovgivningen generelt

ikke var nogen af de her elementer jeg har nævnt ikke nødvendigvis dem alle sammen

var mange der ville klappe i deres hænder ude i landet hvis bare et par af de her elementer kunne komme med og på den måde gøre det lidt nemmere

så kan vi jo fortsætte drøftelserne og diskussionerne der kan komme flere argumenter på banen og jeg tror også at vi under udvalgsbehandlingen kan få lov til at spørge mere ind til det og få udboret nogle af de her elementer og høre hvor

problemet egentlig er henne jeg tror ikke at der er problemer med det her beslutningsforslag men der er jo også politik det må vi tage højde for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

bopæl i oprindelseslandet sidestilles med bopæl her i riget når bopælstiden ved beregning af folkepension skal opgøres forslagsstillerne ønsker at retstilstanden fra før første januar to tusind og elleve bliver genoprettet i forhold til opgørelse af flygtninges bopælstid ved beregning

beslutningsforslaget er ifølge forslagsstillerne at afskaffelsen af flygtninges automatiske ret til fuld folkepension er en uanstændig behandling af flygtninge flygtninge har ikke selv haft et frit valg

om at flygtninges bopælstid i oprindelseslandet skulle sidestilles med bopælstid i danmark skulle sikre flygtninges sociale tryghed på lige fod med danmarks øvrige indbyggere

er flygtninge ligestillet med øvrige danskere og indvandrere i forhold til opgørelse af optjeningsgrundlaget for ret til folkepension det er kun bopælsår i danmark eller den øvrige del af riget der tæller med ved optjening af ret til folkepension og bopælsårene skal ligge i optjeningsperioden mellem det fyldte femtende år og folkepensionsalderen det er de samme principper der gælder for alle der er således tale om en formel ligebehandling af alle personer danske som udenlandske i forhold til optjening af folkepension afskaffelsen af de særlige regler for flygtninges optjening af folkepension blev vedtaget ved lov nummer seksten

som et led i udmøntningen af finanslovsaftalen mellem den daværende borgerlige regering dansk folkeparti og kristendemokraterne reglerne blev ændret med virkning fra den første januar to tusind og elleve der blev dog fastsat en overgangsregel således at flygtninge der var ankommet til danmark

januar to tusind og elleve og som når folkepensionsalderen før første januar to tusind og en og tyve

blev ændret fik flygtninge i modsætning til danske statsborgere der ikke har opholdt sig i landet ret til fuld folkepension

flygtninge og andre der først senere i livet kommer her til landet med de gældende regler har vanskeligere ved at optjene

og specielt flygtninge kan ikke antages at have supplerende rettigheder til pension fra hjemlandet der

muligheder for at yde supplerende hjælp så flygtninge der enten ikke har ret til folkepension eller ret til en mindre brøkpension kan få et bedre forsørgelsesgrundlag en folkepensionist der ikke har optjent ret til en fuld pension men alene en brøkpension kan ansøge om løbende personligt tillæg til brøkpensionen hvis den pågældendes økonomiske forhold er særlig vanskelige

har nået efterlønsalderen og som ikke kan få folkepension på grund af betingelserne om optjening kan få hjælp efter aktivloven beløbet

som det beløb en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen kan få efter boligstøtteloven kan der efter en konkret vurdering af støttemodtagernes forhold udbetales forhøjet boligstøtte efter gunstigere regler

de almindelige regler om boligsikring personer der for eksempel er visiteret til almene ældreboliger kan på den måde få mulighed for at betale huslejen der findes således særlige muligheder for at yde supplerende hjælp til for eksempel flygtninge og andre personer der ikke har optjent ret til folkepension eller kun har optjent ret til en brøkpension og det er naturligvis helt afgørende

har denne regering desuden sikret at flygtninge der ikke er berettiget til social pension og som ikke har nået efterlønsalderen

end før denne regering kom til regeringen finder det vanskeligt at se hvor pengene kan findes til at genetablere retstilstanden som den var

januar to tusind og elleve besparelserne ved at ændre reglerne fra

og elleve er jo høstet så hvis retstilstanden skal genetableres skal pengene findes på ny og det er meget vanskeligt i en krisetid hvor det har været nødvendigt at prioritere og tilpasse en lang række velfærdsydelser regeringen kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget og det indstilles at b tre og halvfems forkastes

siden dengang de nuværende regler blev vedtaget af det daværende flertal

sammen med socialistisk folkeparti det radikale venstre og enhedslisten var enige om at betegne det her forslag som et nyt lavpunkt i regeringens fattigdomsskabende politik

som et usympatisk og uigennemtænkt

det er det ene spørgsmål hvad er der sket siden dengang

fastholde den holdning vi i fællesskab havde på det tidspunkt

to hundrede flygtninge det drejer sig om plusminus men en meget lille gruppe hvis vi anslår at at det ville koste femoghalvfjerdstusind

genoprette retstilstanden det er måske endda i overkanten men bare for at være på den sikre side så taler vi om femten million kroner årligt kan ministeren bekræfte at regeringen for nylig har

cirka fire milliard kroner

og at regeringen sidste år sammen med højrefløjen fandt cirka fjorten milliard kroner

lettelser i indkomstskatten ikke mindst

dernæst vil jeg gerne sige at noget af det første regeringen gjorde i øvrigt sammen med enhedslisten og endnu en gang

når man derfor kigger på det her forslag

må man sige at vi har afskaffet fattigdomsydelserne og når man ser på hvad der findes af muligheder for at give supplerende hjælp til mennesker som er i den her situation

flygtninge der bor i danmark har mulighed for at opnå et forsørgelsesgrundlag også hvis man ikke har optjent ret til fuld folkepension men alene en brøkpension så vil der ydes et personligt tillæg har man slet ikke optjent ret

derudover kan man lettere få boligstøtte man har en gunstigere boligstøtte end efter de almindelige regler om boligsikring hvis en flygtning for eksempel er visiteret til en almen ældrebolig dermed kan man sige at det

folkepensionist som ville have været en dansk statsborger der opholdt sig i danmark

er det jo en klatskilling undskyld ordet sammenlignet med de milliarder som

de rigeste og mest vellønnede velstillede borgere her i landet gennem skattereformen sidste år og gennem den seneste aftale om en vækstplan sammen med de borgerlige partier jeg skal da bekræfte at

de pågældende flygtninge kan søge de tillæg som ministeren redegør for

hvor reglerne blev ændret af det daværende borgerlige flertal det forhindrede os altså ikke i

med de nuværende regeringspartier at betegne det som et nyt lavpunkt i regeringens fattigdomsskabende politik og

usympatisk og et uigennemtænkt forslag så det er vel ikke noget argument for at man skal ændre holdning til et usympatisk

jeg synes at jeg har redegjort for at vi tilbyder mennesker et forsørgelsesgrundlag det er nu på lige fod med det som danske statsborgere der har været i danmark vil kunne få og derudover kan vi tilbyde en gunstigere boligstøtteordning sådan at man har mulighed for at være i eksempelvis en ældrebolig vi har i regeringen

satse benhårdt på at skabe arbejdspladser vi har valgt at satse på at skabe vækst

skal trække danmark ud af krisen bliver nødt til at sørge for at der er noget at leve af i fremtiden vi bliver nødt til at have indtægter for at vi kan bruge penge på at have en god folkeskole på at have et godt sundhedsvæsen

have en ordentlig indvandrerpolitik og en værdig politik i forhold til landets flygtninge som vi meget meget på mål for så det er ikke sådan at man bare kan tage det ene beløb ud og sammenligne det med det andet regeringens målsætning er meget meget klar vi vil skabe arbejdspladser vi vil skabe råd til velfærd

fordi danmark har været igennem en krise

mulighed for at flygtninge får fuld folkepension ved at man medregner

finn sørensens spørgsmål til ministeren

enhedslisten forventer fuld opbakning fra regeringen til dette beslutningsforslag

set godt forstå ud fra det herre finn sørensen også selv læste op

som herre finn sørensen sagde et forslag der var både usympatisk og uigennemtænkt

rammer en i forvejen udsat gruppe af ældre flygtninge nu tales der jo meget om

holdning fra

noget man sagde tidligere i øvrigt ret markant der kan jeg sige at

nogen zigzagkurs i den her sag

lavede om på lovgivningen sammen med de konservative

alle lige vilkår altså nu fik flygtninge samme vilkår som alle andre i det her land så man harmoniserede vilkårene samtidig synes jeg jo at

idet der er en overgangsordning på ti år fra to tusind og elleve til to tusind og en og tyve hvor

som flygtning kan vi sige fortsat har bedre vilkår

optjene folkepension end danskere som rejser til udlandet så jeg

kan jeg stå fuldstændig inde for og derfor kan vi ikke støtte det her forslag samtidig er der jo det som jeg også synes ministeren understregede meget klart og tydeligt

en mulighed for at få et forsørgelsesgrundlag for flygtninge både ved hjælp af

til bolig og så videre

støtte det her forslag vi mener at den lov der blev lavet i to tusind og ti

sine hyppige udtalelser om at ordføreren ligesom er den fremmeste fortaler for social indignation

er rettidig omhu det er en retfærdighed at flygtninge får samme vilkår som andre danske også de udsatte grupper

kan ikke helt forstå hvad det var herre finn sørensen ville men

jeg skal lige hvis der ikke er flere spørgsmål

at det er et meget sympatisk forslag

af de grunde som ministeren skitserede nemlig at den besparelse som man hentede da man i den tidligere borgerlige regering sammen med dansk

hentet så vi vil skulle finde pengene igen

så diskutere videre og det tror jeg da bestemt også at vi vil gøre

understreget her at nogle af de betænkeligheder som vi jo også havde i forhold til om det her

har man jo undersøgt det vurderes det altså ikke at være fordi man jo tværtimod

gjorde det sådan at flygtninge blev behandlet netop på præcis samme måde som borgere i det her land eller

som andre udlændinge som er kommet hertil

så der er altså tale om om formel ligebehandling og derfor

forpligtelser det er måske også vigtigt

at få sagt også til os selv og hinanden at det jo ikke er sådan at de her mennesker så vil stå med et forsørgelsesgrundlag på nul kroner

vil de jo have mulighed for dels de forskellige tillæg

det der svarer til den indkomst som en som en gift folkepensionist har

bade i mælk og honning i men det er dog et forsørgelsesgrundlag på den baggrund

landets økonomi når der er råd til

give fjorten milliard kroner i skattelettelser som man gjorde sidste år i en aftale med højrefløjen eller give

virksomheder der oven i købet for manges vedkommende har store overskud og udbetaler

det vil enhedslisten meget gerne deltage i

hvordan mener ordføreren egentlig at den holdning som ordføreren har nu rimer med regeringens klare målsætning i regeringsprogrammet om at regeringen gerne vil måles på om den er i stand til at mindske ulighed og fattigdom mener ordføreren

ulighed og fattigdom eller betyder det gennemførte forslag at vi øger ulighed

så optaget af at få sat gang

det jo ikke for mærsks skyld eller for finanssektorens skyld det er jo også en af grundene til at vi friholder dem når vi giver

de skal have når vi er så optaget

er det jo især for de menneskers skyld som vi socialordførere er så optaget af nemlig dem som kæmper for at finde sig et arbejde som kæmper

at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet og for stadig væk at kunne få lov til

at stå op og være en del af et arbejdsfællesskab og have en indtægt

ligesom tror og håber jeg

det folk helst vil og det er også det som er bedst for den enkelte altså at vide at der er nogen der opdager det hvis man ikke kommer ud af sengen

at vi er så optaget af det og det er derfor at det er det som gennemsyrer alt hvad vi overhovedet laver når jeg kan leve med den måde som det er på nu er det jo fordi noget af det allerførste vi gjorde sammen med

for eksempel var at fjerne starthjælpen

som er omfattet af forslaget her i det mindste ikke skal være på starthjælp men men foruden de ekstra supplerende ydelser der er mulighed for

kunne have en indtægt der for eksempel svarer til en en gift folkepensionists det anerkender jeg ikke er voldsomt meget men jeg synes at det er til at forsvare i den økonomiske situation

den gruppe mennesker vi taler om her jeg kan jo bare tage eksemplet med de flygtninge der kommer til danmark mindre end tre år før de når folkepensionsalderen de bliver jo ramt rigtig hårdt af de regler de kan ikke få folkepension men de bliver henvist til en kontanthjælp på niveau med pensionen til en gift folkepensionist

er den gruppe også afskåret fra at få boligydelse varmehjælp helbredstillæg og de øvrige ydelser som en folkepensionist har ret til så helt konkret hvordan hjælper alle de fine planer man har lavet med højrefløjen

er det jo især dem som er mest udsat det går ud over hvis vi ikke får styr på på økonomien i danmark og den har ved gud sejlet

heller ikke råd til at udbetale den ene og

hvis enhedslisten vil deltage i dem der skal man være meget hjertelig velkommen og vi har jo et nyligt eksempel på at det faktisk kan lade sig gøre

endnu ikke har nået pensionsalderen sådan som

en ydelse som svarer til en gift folkepensionists det er dog et forsørgelsesgrundlag og derudover

gælder der for dem lempeligere regler i forhold til tilskud

og der er en ganske stor forskel så der jeg ville gerne kunne gøre mere for den gruppe og det må vi jo hele tiden diskutere men jeg synes ikke det er rigtigt at skitsere det som om

jeg glad for at herre finn sørensen i hvert fald i sit sidste spørgsmål her heller ikke

og det var at det er et klart nej til beslutningsforslaget for det som

enhedslisten foreslår med beslutningsforslaget er at udstyre

hvor lang eller hvor kort tid de har opholdt sig her i landet og dermed være

mennesker der bor her i landet for det er jo sådan at skal man have folkepension ja så gælder det at man skal have optjent ret til det

de kan så ikke få fuld folkepension hvis ikke de har boet her i tilstrækkelig mange år og det gælder selvfølgelig også for for udlændinge som vælger at flytte hertil ikke som flygtninge de skal også optjene

som gælder for alle andre det er ikke noget som vi i dansk folkeparti kan bakke op om på nogen måde tværtimod

er det jo efter pres fra dansk folkeparti at vi har de regler som gælder i øjeblikket og som nemlig går ud på at alle der bor her i landet er omfattet af de samme regler og

at det er de samme regler som alle mennesker optjener folkepension efter det er regler som blev indført for

efter en aftale mellem dansk folkeparti og den daværende regering samt kristendemokraterne

som vi fortsat bakker op om og som vi derfor ikke ikke kan tilslutte os bliver afskaffet igen

finn sørensen og enhedslisten undrer sig over regeringens standpunkt

der var i folketinget dengang vi

nuværende ordning der var det meget hårde ord

både socialdemokratiet sf og det radikale venstre brugte om den ordning der gælder nu men den står man så

det kan jeg godt forstå man undrer sig over i enhedslisten det er da en zigzagkurs men det er ikke en zigzagkurs som vi i det her tilfælde i dansk folkeparti vil bebrejde regeringen

det er trods alt en ny kurs i den rigtige retning så med de ord skal jeg sige at vi

og et krav fra dansk folkeparti det er der nok ikke nogen tvivl om

bøjede sig for det og endnu mere beklage at det gør den nuværende regering også jeg vil prøve

ordføreren bare en lillebitte smule i

argumentation det er jo rigtigt at der er tale om en formel ligestilling og jeg er glad for at socialministeren brugte det ord det er jo en formel ligestilling men vil ordføreren ikke indrømme at der altså er forskel på disse flygtninges situation og så den situation hvor folk helt bevidst vælger at flytte

for at bosætte sig i danmark og dermed selvfølgelig bliver underkastet de regler der er for opsparing

her i landet vil ordføreren ikke

de bliver anerkendt som flygtninge her i danmark

bakke op om det og liberal alliance

og det var fint og nu er vi så glade for at de nuværende regeringspartier

den her holdning så nu er det enhedslisten der står

dansk folkeparti går vi ind for at der er ligestilling

optjening af folkepension

helt frivilligt at vælge at flytte til et andet land

man så må sige at søge lykken der der er vel en væsentlig forskel og det kunne jo være et godt argument at man sikrede disse mennesker

forsørgelsesgrundlag end det der tilbydes dem med de

udlandet af deres forældre og dermed er blevet sat bagud

så der kan være flere grunde til det men som jeg sagde lige

er der stadig væk et et forsørgelsesgrundlag at

folkepension fuldt ud og det synes vi stadig væk er er rimeligt og vi mener ikke det er rimeligt

her i deres eget fædreland skal stilles ringere

ret til folkepension end end borgere der kommer til udefra så

at ændre optjeningsreglerne for folkepension for flygtninge så flygtninge får ret til fuld folkepension forslagsstillerne ønsker således at retstilstanden fra

første januar to tusind og elleve bliver genoprettet så år i oprindelseslandet sidestilles med år i danmark i forhold til optjening jeg tror vi er mange om ikke alle i den her sal som mener at flygtninge er en særlig gruppe som skal vises særlige hensyn

eksempelvis også blevet enige om med enhedslisten i øvrigt at flygtninge skal undtages fra optjeningsprincippet i forhold til

at flygtninge fortsat skal have mulighed for at få fuld førtidspension og altså ikke brøkpension på på det område således kan forslagsstillerne formentlig høre at jeg og radikale venstre mener at tankerne bag det her forslag

er jo sådan at selv sympatiske forslag i i politik også skal finansieres med nogle midler og

har der jo været og er i øvrigt fortsat et stort behov for

jeg og radikale venstre positive over for intentionen i forslaget men vi støtter ikke det her forslag fordi

vi har jo været med til sammen med enhedslisten at fjerne optjeningsprincippet for eksempel i

det her beslutningsforslag fordi vi ikke har finansieringen

til at finansiere både det her og en række andre

som kan fremme regeringens målsætning om at mindske ulighed og fattigdom det er så mit spørgsmål nu har jeg så ikke mulighed for at vende tilbage

mit spørgsmål er mener ordføreren at

fremmer regeringens målsætning om at mindske ulighed og fattigdom eller trækker de den modsatte vej så de øger ulighed og fattigdom

af flere ordførere og også af ministeren heroppe fra talerstolen og det er

ret til den folkepension som

både de her tillæg og og boligstøtte og så videre så det er jo ikke sådan at man står uden

helt på det rene med at det ikke er noget højt forsørgelsesgrundlag og det er også derfor jeg ligesom har understreget

er meget sympatisk men

på socialområdet nu og det er det vi gør og så er

flygtninge jo ikke har en kinamands chance for at opnå en fuld pension da de jo netop ikke har boet her i landet fra barnsben jeg synes stadig at det var en svinestreg da de borgerlige rørte ved det princip i to tusind og ti hvorefter flygtninge ikke længere kunne få en fuld pension og altså ikke længere udviste det hensyn til at en flygtning ikke kunne optjene en fuld pension men jeg anerkender også

starthjælpen kontanthjælpsloftet og børnechecken det er dog et sf ønske at vi på sigt måske får mulighed for at se på det her

og der er jo heldigvis en lang indfasning af det her

måske kan man nå at redde noget undervejs

ikke står helt uden et forsørgelsesgrundlag og præcis det at vi har afskaffet både starthjælp og kontanthjælpsloft vil faktisk få en indvirkning

for den her gruppe mennesker men jeg er klar over at det selvfølgelig ikke er helt det samme som en

at jeg forstår og har sympati for beslutningsforslaget

skal det her altså også finansieres derfor må jeg også anerkende

ordførerens meget præcise betegnelse af at det var en svinestreg

ordførerens opbakning i den videre kamp for at gøre op med denne svinestreg det tror jeg på at ordføreren gerne vil være med til så det ser jeg frem til selv om jeg selvfølgelig er ked af at ordføreren ikke kan støtte

jeg vil gerne stille det samme spørgsmål som

fremmer regeringens målsætning om at mindske ulighed og fattigdom eller trækker de nuværende regler i den modsatte retning og er med til at øge ulighed

er sådan set allerede brugt og indrulleret i det store statsapparat jeg synes faktisk at man må anerkende at vi har prøvet at gøre noget

nemlig at røre ved både starthjælpen

det er ting der trækker i den rigtige retning men jeg anerkender da at

om at mindske ulighed og fattigdom eller om de trækker den anden vej så

til de mest udsatte personer vi gør hvad vi kan inden for rammerne af de midler som vi nu engang har til rådighed det hele er et spørgsmål om prioritering og vi prøver at forvalte pengene så godt som vi kan jeg synes

må anerkende at vi trods alt trækker i den rigtige retning men der er selvfølgelig mange

man kan tage fat på og vi kan ikke love at vi gør noget ved det hele på en gang men vi bestræber os det så godt

det daværende lovforslag harmoniserede reglerne om opgørelse af bopælstid

folkepension og harmoniseringen betød at optjeningsreglerne for folkepension i dag gælder for flygtninge på præcis samme måde som de gælder for øvrige indvandrere og danskere der har haft ophold i andre lande det betyder at enhver der har haft bopæl i landet i mindst tre år før folkepensionsalderen vil have ret til at få pension og pensionens størrelse vil afhænge af bopælstiden i danmark det vil sige

ud over at få tryghed og asyl i danmark også tildeles en brøkpension svarende til hvor mange år vedkommende har boet i danmark derudover har alle pensionister mulighed for efter individuel vurdering at modtage personlige tillæg efter pensionsloven som for eksempel helbredstillæg varmetillæg boligydelse og nedsat licens endvidere fremgår det af den rapport som pensionsstyrelsen fremlagde i forbindelse med lovforslaget i to tusind og ti at de nye regler vil betyde at flygtninges forsørgelsesniveau herefter som udgangspunkt i de første syv år efter ankomst til landet vil svare til starthjælp og herefter kontanthjælp og at flygtninge der ikke vil kunne opnå ret til folkepension vil kunne opnå ret til et forsørgelsesgrundlag svarende til satsen for en gift folkepensionist uden andre indtægter

liberal alliance ser derfor ingen grund til at ændre

den vedtagne lov og vi kan ikke stemme for b tre og halvfems

lige knytte en kommentar til det forhold at samtlige regeringspartier socialdemokraterne sf det radikale venstre heglede denne lov ned før de selv kom i regering og at de nu sammen med enhedslisten har et flertal for at lave loven om hvis de ønsker det men vælger ikke at gøre

fuldstændig uansvarlig man sagde hvad som helst og man var fuldstændig ligeglad med

nu er man så kommet i regering og så har man ansvar

man kan føre og så fører man en helt anden politik

man har tidligere brugt den undskyldning at det er fordi man ikke fik flertal ved folketingsvalget man har ikke flertal for sin politik og derfor kan man ikke gennemføre den

regeringspartierne som var imod

som blev lovet væk i en fair løsning som ikke er blevet brugt og som man hævdede at man havde dem kunne man jo så bruge her

bruge det flertal men det gør man ikke og det er fordi man erkender at det man gik til valg på i to tusind og elleve

det hang ikke økonomisk sammen selv om man ikke har brugt alle de milliarder kroner man lovede har man end ikke

til det her som formentlig vil koste i omegnen af hundrede million

derfor er regeringens socialdemokraternes

i dette tilfælde også det radikale venstres oppositionsstrategi og regeringsarbejde afsløret i al

jeg nåede heldigvis at komme i salen alligevel så jeg

komme op og give det her beslutningsforslag et par ord med på vejen

blevet sagt mange ting af de andre ordførere så jeg vil ikke gentage mange af de gode ting der er blevet sagt af de andre ordførere og dermed forlænge debatten

fremhæve det forhold at

lovforslag l to og halvfjerds som blev vedtaget i december to tusind og ti

mellem alle befolkningsgrupper i danmark det vil sige at

folkepensionen er afhængig af hvor lang tid man har boet i danmark det vil sige at alle hører ind under det der hedder en brøkpension den

ligestilling kan vi sådan set

er vores holdning til det her beslutningsforslag

flertal for et forslag som efter vores opfattelse har en beskeden omkostning

skattelettelser der i øvrigt deles ud men det vender jeg lige tilbage til til sidst i mit indlæg

citere fra det fælles betænkningsbidrag som de nuværende regeringspartier og enhedslisten kom med den

langtfra sikrer kvalitet i folketingets behandling af lovforslaget

jo for sig selv enhedslisten er fuldstændig enig i det vi var med til at skrive sammen med

de nuværende regeringspartier bruge den samme argumentation

ligestilling men dengang var

den gruppe borgere vi taler om her

det var en ironisk bemærkning af hensyn til

en forskel på om man helt frivilligt har sagt til sig selv jeg flytter fra mit hjemland jeg prøver lykken i danmark og ser hvordan jeg kan klare mig der der må jeg så bare vide at mine muligheder for at få folkepension i danmark er bestemt af hvor mange år jeg har boet i danmark

sådan er reglerne men her har vi altså en gruppe mennesker der er tvunget til at flygte fra deres hjemland og det er vi enige om for ellers ville vi jo ikke anerkende deres status som flygtninge det er jo en væsentlig anden situation så jeg savner stadig væk en begrundelse selvfølgelig især fra de nuværende regeringspartier for

det anerkender vi selvfølgelig at vi har gjort sammen med regeringen og vi er glade for det og det er da et af de punkter hvor der er en tydelig forskel mellem det nuværende folketingsflertal

at disse mennesker stadig befinder sig i en meget svær økonomisk situation der er ikke ændret

lavere forsørgelsesgrundlag

det har vi simpelt hen svært ved at forstå at man ikke vil rette op på

kan ikke få folkepension og bliver henvist til en kontanthjælp på niveau med pensionen til en gift folkepensionist og hvis vi ellers har fundet det rigtige tal tal drejer det sig

afskåret fra at få boligydelse varmehjælp helbredstillæg og de øvrige ydelser som en folkepensionist har ret til som ministeren oplyste

vil så stille spørgsmål til så vi

det helt konkret at denne gruppe flygtninge uden problemer vil få betalt selve boligudgiften det er jo

ikke op på de øvrige forhold så er der en diskussion om prioritering

man afviser et sådant forslag med henvisning til at vi skal prioritere og at det er svære tider jeg har flere gange under debatten lige mindet både regeringspartierne og

om at man i fællesskab sidste år var enige om at lette indkomstskatten for cirka fjorten milliard

af mennesker på overførselsindkomster og det vil

den gruppe flygtninge som vi taler om her jeg har også mindet regeringspartierne og oppositionen om at man i fællesskab har gennemført

hvor et meget stort og vigtigt element er lettelser af selskabsskatten for over fire milliard kroner det er jo en besynderlig form for prioritering at der er råd til i den grad at kaste skattelettelser i

til de bedst stillede dele af befolkningen mens man ikke har råd til at hjælpe en lillebitte gruppe pensionister som vi taler om her så jeg synes at det kunne være rigtig godt hvis

ud fra en snak om hvordan vi bedst muligt hjælper de kvinder men også mænd som er i prostitution og giver dem en reel mulighed for at vælge en anden tilværelse derfor har de fleste af folketingets partier også bakket op om exit prostitution som vi havde et godt og langt samråd om i går en indsats der skal tilbyde mennesker som er i prostitution og som ønsker at forlade prostitution nogle gode muligheder for at kunne gøre det baseret på en metode som vi ved vil kunne give folk en reel mulighed for at kunne flytte deres tilværelse og opnå

en tilværelse uden prostitution exit prostitution handler

dem som ønsker at forlade prostitution

og mænd som kan være i prostitution og som

de kan have et misbrug de kan have en dårlig økonomi de kan have børnesager kørende de kan have en hel masse andre ting

exit prostitution retter sig mod begge typer prostituerede både dem som ønsker at forlade

dem som ikke er klar til det beslutningsforslaget som vi nu skal behandle har fokus på en anden ting det har ikke fokus på at hjælpe kvinder

tror at den tilgang vi skal tage til det er hvordan vi bedst muligt støtter folk i at forlade prostitution

om at undersøge mulighederne for at prostituerede gives faglige rettigheder blandt andet gennem medlemskab af fagforeninger det er det som der står

forslaget viser efter min mening at man ikke rigtig har gjort sig klart hvad det er man lukker op for for regeringen er det primært sigtet at hjælpe mennesker i prostitution ud af prostitution at lovliggøre prostitution som erhverv og dermed give prostituerede ret til at optjene dagpenge på baggrund af beskæftigelse ved prostitution

og det ønsker regeringen ikke at være med til

beskæftigelse sideløbende med prostitutionen

kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet

kan den prostituerede ikke optjene ret til dagpenge på baggrund af prostitution af samme grund kan det naturligvis heller ikke kræves at et ledigt a kassemedlem står til rådighed som prostitueret eller sendes i aktivering som prostitueret for så vidt angår faglige rettigheder

er sagen jo den at fagforeninger og faglige rettigheder er noget som man kun kan forbinde med lønmodtagere og et reelt ansættelsesforhold i en prostitutionssammenhæng vil det betyde at arbejdsgiveren tjener penge på den prostituerede lønmodtagers arbejde det er det som vi i almindelig tale betegner som rufferi og det bliver på intet tidspunkt regeringens politik at åbne op for rufferi

men det er heller ikke at betragte som et lovligt erhverv og den sondring mener jeg at det er vigtigt at opretholde ved at gøre prostitution til et lovligt erhverv risikerer vi at overse eller i værste fald negligere de sociale problemstillinger som et liv i prostitution indebærer regeringen ser prostitution som et alvorligt socialt problem som først og fremmest kræver sociale løsninger løsningerne er ikke altid ligetil men udgangspunktet er at mennesker i prostitution skal sikres en reel mulighed for at vælge et andet liv og det skal ske gennem målrettede og sammenhængende sociale indsatser derfor har vi exit prostitution som jeg

og det forventer jeg mig rigtig meget af

vil komme til at hjælpe dem der ønsker at forlade prostitution men også dem som er i det

som har rigtig dårlige sociale forhold og

som ønsker at få en bedre tilværelse ligesom i efterårets debat om kriminalisering af købesex er det vigtigt at

har fokus på hvem det er vi ønsker at hjælpe og her skal fokus naturligvis være på de prostituerede det er de prostituerede det handler om og det er dem der skal sikres en reel mulighed for at vælge et andet liv for regeringen handler det om at komme de underliggende sociale problemer til livs der kan føre til et liv i prostitution og det kan man ikke bare lovgive sig ud af hverken på den ene eller den anden måde med de ord er det derfor regeringens klare holdning at beslutningsforslaget er en helt forkert måde at gribe et så alvorligt socialt problem an på som prostitution må siges at være at nedsætte et udvalg som blandt andet har til opgave at se på mulighederne for at det i danmark skal være fuldt lovligt at tjene penge på andres prostitution

prostitution og at det

prostitueret og så videre og så videre

går ind og og undergraver en

ret væsentlig debat det her forslag lægger jo også vægt på at det er vigtigt at hjælpe dem der har behov

det med at gøre alle mennesker som er inden for

gøre op med og i stedet for give nogle rettigheder som måske

nogle metoder der rent faktisk virker når man gerne vil have prostituerede til at vælge en anden tilværelse i den forbindelse har

sfi lavet et forstudie hvor de blandt andet har interviewet nuværende prostituerede og

den forundersøgelse ligger inden i det arbejde med exit prostitution og hele den indsats der er

man ikke skal se alle prostituerede som ofre og det er jeg

man skal men jeg synes bare ikke at løsningen på en udfordring som prostitution er at gå ud ad den tangent hvor man gerne vil tale om at det skal være et lovligt erhverv jeg ved ikke hvordan man skulle gå ind og og støtte op om

der ville gøre sig gældende i forhold til til arbejdsmarkedet ville se ud det der i virkeligheden er tale om er at man vil lave en form for særordning

gruppe som vi egentlig gerne vil kunne give en hjælpende hånd

også at ministeren ikke kan gå ind og pege præcis på hvordan

vi tilkendegiver alle sammen at det ikke bare lige

men man synes det er en rigtig god idé at

ernærer sig ved prostitution

at der skal nedsættes et udvalg der kigger på hvordan man kan sikre de kvinder og

lige her og nu nogle bedre muligheder for

i stedet for at det er som det er i dag hvor det

være nogle kvinder og også mænd som vil være i en situation hvor de måske vil føle at det er det arbejde de kan få hvordan skal vi gå ind og kontrollere at der ikke er nogen der bliver bedt om at udføre et stykke arbejde som vi ikke synes de bør udføre jeg synes det er en farlig vej at gå jeg synes ikke det er den vej vi skal gå dem der ernærer sig ved prostitution har mulighed for at gøre det vi har afkriminaliseret området men vi har ikke åbnet op for muligheder i forhold til dagpenge eller faglige rettigheder ligesom vi heller ikke vil sende

unge mennesker i erhvervspraktik eller folk i aktivering

forsøgt at lave de her exitstrategier men kan ministeren oplyse hvor mange der egentlig er kommet ud af prostitution via de her projekter

det er et udviklingsprojekt og det vil sige at vi arbejder med at skulle udvikle en ny metode en metode som baserer sig på

det er en metode vi har arbejdet med i forbindelse med hjemløsestrategien og som har vist sig dér det bliver meget snart offentliggjort at have haft utrolig god virkning det er en intensiv støtte hvor man sammen med den man hjælper formulerer målene

en der holder i hånden er med til at skabe ejerskab over eget liv og rent faktisk også kommer i mål fordi der er en koordinerende og helhedsorienteret indsats

starter man jo med at lave designet for det og derfor er det ikke løbet af

men det kommer det til at gøre i løbet af juni måned og derfor kan jeg oplyse at

mens vi har udviklet det har lige præcis det her projekt jo ikke hjulpet nogen kvinder ud men der er

har man pt fra regeringens side valgt ikke at følge

det mener jeg faktisk ikke at det er tingene er ikke bare sort hvide

ønsker at blive ved med at være prostitueret eller sexarbejder som de ønsker at kalde sig selv

sådan at rufferi det vil sige at tjene på andre menneskers prostitution bliver lovligt

imod fordi jeg synes at det åbner op for en hel masse ting som

derfor er det ikke noget som jeg går ind for og det er heller ikke en politik som regeringen

socialdemokraterne og sf ønskede at

straffelovrådet nåede så frem til en anbefaling om at det

nogen god idé og den anbefaling har regeringen valgt at følge der vil

til gengæld skulle gøre noget for at lette de prostitueredes adgang til eksempelvis

kunne ansætte en telefonmedarbejder eller en chauffør eller en dørmand eller andre ting som kunne gøre at de prostituerede

den anbefaling har regeringen så valgt ikke at følge

på at andre mennesker sælger deres krop når der så bliver spurgt

har været nogen debat om selve ordlyden af de paragraffer og der er i et bidrag som jeg har modtaget fra justitsministeriet anført at de gældende regler i straffeloven om medvirken til andres prostitution er sprogligt forældede

de ikke indholdsmæssigt er uklare og dermed kan man sige

er værd at hæfte sig ved det betyder eksempelvis også at det efter straffeloven er

er tilfredse med vilkårene og ikke føler sig udnyttet eller misbrugt efter de gældende regler og de regler som justitsministeriet har foreslået i et lovforslag som i øjeblikket behandles er der derfor fortsat lagt op til at det skal være strafbart at drive virksomhed

gøres lovligt men at det skal være muligt

prostituerede sammen at ansætte en telefondame

uden at telefondamen selv skal være

give mulighed for at man kan ansætte en

hjælpe en hvis en kunde bliver voldelig eller andet når socialdemokraterne

og respekt for det forstår jeg ikke hvorfor man ikke også

vil undersøge om der kan være muligheder for at de prostituerede kan få hjælp til at beskytte sig selv mod for eksempel voldelige kunder uden at man som i dag

kan være tale om et skjult misbrug det omfatter derfor også visse former for mellemmandsvirksomhed hvor der ikke er nogen bagmand formålet med straffelovens regler om medvirken til andres prostitution er blandt andet at straffe den der tjener penge på at drive virksomhed med andres prostitution som eksempel kan nævnes den der driver et

men det er en misforståelse at straffelovens regler om medvirken til andres prostitution skulle være upræcise

i venstre er vi enige med forslagsstillerne i at prostituerede skal arbejde under sikre og ordentlige forhold men selv om vi er enige i formålet med forslaget

må vi alligevel erklære os uenige på nogle vigtige punkter et centralt område

skal komme med anbefalinger til er reglerne om rufferi og medvirken til prostitution i venstre er vi meget optaget af straffelovens anbefalinger om rufferi og medvirken til prostitution derfor har vi med stor interesse læst

først og fremmest om at fastholde det egentlige formål med rufferiparagraffen at ingen kan tjene penge på andres prostitution men når det er sagt mener vi

for en modernisering af reglerne om rufferi som det er i dag kriminaliserer reglerne nemlig mennesker der ikke har til hensigt at udnytte prostituerede

sikkerhedsvagter eller telefondamer

venstre ser dog ingen grund til at nedsætte et udvalg der skal komme med nye anbefalinger til ændringer af rufferiparagraffen når vi jo allerede har en række dugfriske anbefalinger

af ressourcer et andet centralt emne som et eventuelt udvalg skal komme med anbefalinger til er arbejdstagerrettigheder til prostituerede

ikke at prostituerede i danmark skal have almindelige arbejdsmarkedsrettigheder såsom ret til dagpenge

på lige fod med alle andre erhverv vi anser det som et erhverv hvor der skal tages nogle særlige sociale hensyn derfor ønsker venstre ikke at det rettighedsmæssigt skal sidestilles med andre erhverv

er imod at give arbejdstagerrettigheder til prostituerede er vi selvsagt også imod

det område for det giver jo ikke nogen mening

liberal alliance og det konservative folkeparti i målet om at sikre ordentlige forhold til prostituerede er vi altså ikke enige i det forslag

for at hjælpe de kvinder der er fanget i prostitution jeg er derfor for at vi beskytter og hjælper prostituerede

til gengæld ikke for at vi med det her beslutningsforslag og det som vil være konsekvensen af det her beslutningsforslag nedsætter et udvalg

jo dybest set vil fastholde kvinder i prostitution

bedre vilkår for prostituerede sikres med en udstrakt

her er regeringen allerede godt i gang og derfor støtter

meget gerne vil have alle prostituerede ud af prostitution hvad gør vi så

oplever at der er en udstrakt hånd fra samfundet at samfundet gerne

hjælpe prostituerede ud af prostitution hjælpe i uddannelse

i arbejde hjælpe med at vise at der er en vej ud af prostitution

undersøgelse og den er ikke mange år gammel som faktisk viser at der er rigtig mange af de prostituerede

får så gode forhold som det er muligt

forslagsstillerne har de bedste intentioner med forslaget

så måske lidt uenig i alle de her

lister der er sat op om

ligesom venstres ordfører at vi allerede har en række anbefalinger af

frivillige sexarbejdere der er for det er jo dem vi taler om her jeg mener faktisk det er sådan

sexarbejderne i to kategorier nemlig dem der helt frivilligt har valgt at være sexarbejdere

på grund af nogle sociale problemer eller et misbrug og så videre og det er også to forskellige indsatser

skal gøre vi kan tale exitstrategier herfra og til nytårsaften men hvis man frivilligt har valgt at være sexarbejder

man overhovedet ikke interesseret i at gå ind i en exitstrategi medmindre det pludselig kommer og så skal muligheden selvfølgelig være der

så skal vi også forsøge at give sexarbejderne ordentlige forhold det er også derfor

en modernisering af rufferiparagraffen kan være ganske glimrende at se på men vi

på og det er jo nok det der præger diskussionerne hver gang vi taler om

prostitution og sexarbejdere at

er det ganske vanskeligt på det her område mener jeg fordi

gælder alle altså i

synes jeg en hel del om

for det har vi diskuteret mange gange at

noget at gøre med at min datter skal i praktik som prostitueret

ting vi skal have ind over og der synes jeg et eller andet sted at ministeren går galt i byen

kunne min bekymring gå på de menneskehandlede piger for eksempel fra østeuropa som så kunne komme hertil og sige jamen vi er selvstændige erhvervsdrivende og vi gør det her helt frivilligt og og hvad er det så

det er jo derfor det gør lovgivning så vanskelig lige præcis på det her område for jeg tror at ingen af os ønsker at vores børn bliver prostituerede samtidig

jeg respekt for at man også har et frit valg jeg voksede op i

siger jamen det her er noget jeg har valgt

at lige præcis sådan en debat som vi har i dag

den tydeliggør hvor vanskeligt det er at lovgive på området

det måske nok er derfor vi har de her debatter

uenigheder men moralske opstød over at nogle er sexarbejdere vil vi altså ikke have fra dansk folkepartis

det må man selv bestemme

stillingtagen til forslaget hvis jeg fremhæver at i den liste der er lavet

kigge på det er ikke en skal liste men kun en kan liste for

staten med glæde tager imod skattekronerne men ikke vil give nogen rettigheder

jeg tror ikke at nogen af os der sidder herinde er i tvivl om hvor problemerne ligger vi ved der ligger problemer omkring rufferiparagraffen vi ved der ligger

hvor problemerne er spørgsmålet er hvordan man lovgivningsmæssigt kan finde en løsning som gør at det er holdbart uden at vi ligesom sidestiller det at være sexarbejder med alt andet

kan vi da nedsætte nok så mange udvalg som kommer med nogle anbefalinger men det er i sidste ende stadig væk os herinde der kommer til at sidde og se på kommer det her så helt præcis til at hænge sammen

prostituerede skal sikres ordentlige forhold det lyder jo umiddelbart ganske tilforladeligt og som noget

ikke ret mange kan være uenige

mener vi i radikale venstre at alle mennesker der lever i danmark skal leve under ordentlige forhold uanset hvem man er og uanset hvilke valg man har truffet men når man så dykker lidt mere ned i det her forslag og kigger på hvad det så

forslagsstillerne nævner som første bullet at det foreslåede udvalg bør tage stilling til hvordan prostitution formelt kan anerkendes som et erhverv jeg kan fra radikal side sige at vi ikke mener at prostitution

anerkendes på linje med andre selvstændige erhverv vi mener at prostitution er et socialt problem og vi mener ikke at vi skal sende nogen som helst signaler til vores børn

prostitution er en mulighed på linje med om man kunne tænke sig at være frisør eller ejendomsmægler

vi kender ikke de præcise følgevirkninger af prostitution men der er meget der tyder på at de er betydelige jeg siger ikke at det er det for alle men det er det for så mange at det er nok til at jeg i hvert fald ikke mener at vi på nogen måde kan sige at det er et erhverv på lige fod med alle andre det primære må være at hjælpe mennesker ud af prostitution og forebygge

at mennesker vælger at prostituere sig

mindske antallet af kunder som ønsker at købe sig til en seksuel ydelse radikale venstre mener at fordi der er

at prostitution er et anerkendt erhverv være at lade hånt om de rigtig rigtig mange for hvem prostitution er nedværdigende fysisk skadende og psykisk skadende enten for nuværende eller på længere sigt derfor kan radikale venstre og

må vi jo se i øjnene at det er der faktisk mennesker der frivilligt vælger prostitution har vi kendt lige så længe som der har været beretninger om menneskers gøren og laden og hvordan vi har behandlet salg af sex og hvor udbredt det har været og hvilke muligheder der har været for at leve et godt liv som prostitueret har derimod været helt forskelligt op igennem historien i perioder har man forfulgt kvinder og mænd som solgte sex straffet dem fysisk og holdt dem uden for det etablerede samfund og i andre perioder har salg af sex været mere accepteret og fundet sted under mere fredelige vilkår jeg tror vi bliver nødt til at se i øjnene at prostitution ikke er noget der går væk så set ud fra

vi skal lukke øjnene for at salg af sex er der spørgsmålet er hvordan vi indretter vores samfund så også mennesker som træffer valg som vi ikke forstår og ikke bifalder kan bevare deres personlige frihed værdighed og integritet i danmark har vi i en årrække haft en diskussion om prostitution som har bølget frem og tilbage og

forbud eller ikke forbud nu har regeringen så baggrund af en anbefaling fra retsplejerådet besluttet at salg af sex ikke skal gøres ulovligt

konkluderer at erfaringerne med at ulovliggøre salg af sex i andre lande ikke har ført til bedre vilkår for de prostituerede tværtimod så set ud fra en politisk

bedre muligheder for at indrette deres liv som de ønsker derfor bakker vi i liberal alliance også op om det gode initiativ fra de konservative der har taget initiativet til

at der nedsættes et udvalg som skal bestå af personer med kendskab til arbejdsmarkedsret erhvervsret socialret strafferet

og at det udvalg kan komme med anbefalinger til hvordan der kan gives bedre sociale og faglige rettigheder til prostituerede vi rejser en række spørgsmål men vi forestiller os ikke at vi har alle svarene på nuværende tidspunkt på tirsdag skal vi diskutere et helt konkret forslag

om at sørge for at de mennesker der ansættes af prostituerede ikke kommer i klemme i lovgivningen i dag er der en gråzone for for eksempel telefondamen revisoren eller rengøringshjælpen

giver stor usikkerhed både for de prostituerede og de mennesker der på ærlig vis udfører et stykke arbejde for dem forslaget er helt konkret og jeg må også understrege at baggrunden for

gennemarbejdet af retsplejerådet og den debat ser vi frem til at tage fat på på tirsdag

det være i alle parters interesse at indrette vores samfund

et samfund hvor der er plads til at være forskellige og træffe valg i livet også valg som

måtte ønske at træffe vi håber derfor på bred tilslutning til forslaget selv om der jo ikke er noget der tyder

men vi synes der er brug for at få undersøgt mulighederne for bedre vilkår for mennesker i prostitutionsbranchen og jeg har under alle omstændigheder meget vanskeligt ved at forstå at man end ikke ønsker forholdene bedre belyst

langt de fleste af de prostituerede bliver tvunget ud i prostitution at de prostituerede har et misbrug eller at der altid kan findes en eller anden ulykkelig historie om et overgreb i barndommen

der er ingen tvivl om at der er mænd og kvinder der på den ene eller på den anden måde bliver tvunget ud i prostitution og det kan være den eneste måde hvorpå de kan skaffe penge til for eksempel deres misbrug eller de kan have en samlever som tvinger dem til at være prostituerede men der er

også kvinder og mænd der fortæller at de helt frit og med åben pande har valgt at være prostituerede

ikke selv forstå eller sætte mig ind i hvordan man er i stand til at kunne sætte en pris på at sælge en meget personlig handling mellem to mennesker men uanset hvilken mening eller holdning vi måtte have bliver vi nødt til at acceptere at der faktisk er kvinder og mænd der af egen fri vilje vælger at blive prostituerede

ved med at være prostituerede i hvert fald et stykke tid en rapport fra sfi det nationale forskningscenter for velfærd

at det egentlig er meget klart at debatten bør nuanceres vi bliver nødt til at acceptere at nogle prostituerede har et ønske om at blive i prostitution i stedet for at vi blot gør dem

forsvinder den ikke med et forbud den forsvinder ikke hvis man lukker øjnene derimod giver hvis man blot vil lave forbud og lukke øjnene

altså mere frit spil til de skumle bagmænd og det kriminelle miljø vi ved

nogle af de prostituerede kvinders og mænds følelse af at de er anderledes

følelse som vi i den grad forstærker vi stigmatiserer og isolerer dem og det synes jeg er ganske uheldigt meget

som har behov for og virkelig ønsker hjælp

befriende hvis vi kunne komme væk fra holdningen om at alle prostituerede er ofre og i stedet for fokusere vores kræfter og energi på en bedre social indsats over for dem der har behov

og ønsker hjælp det er

gøre med et område som prostitution

har kendskab til arbejdsmarkedsret erhvervsret socialret

nogle anbefalinger til hvordan vi i videst muligt omfang kan give nogle sociale og faglige rettigheder til de prostituerede

fordi de faktisk får nogle rettigheder de ikke har

fokus på retten til at få hjælp og støtte i forbindelse med forslaget

der er kommet nogle dumsmarte bemærkninger om

komme i aktivering som prostitueret

giver nogle rettigheder i stil med dem vi kender fra dagpengesystemet

betyde at man som ledig skal stå til rådighed for et nyt job som prostitueret

er at forklejne debatten og det er at gøre grin med de mennesker de kvinder

mænd som er prostituerede egentlig er det paradoksalt at der er så mange ordførere så mange partier og

så mange politikere som her i debatten totalt afviser at se på om vi kunne tildele de prostituerede nogle rettigheder

som ikke ser noget problem i at en prostitueret

betaler skat af sin prostitution

telefondame for at tage telefonen jeg kan forstå at

skal behandle et forslag som netop giver mulighed for at man kan ansætte en telefondame

er ikke selv ordfører i den debat

håber jeg meget at regeringspartierne besinder sig

ikke har mulighed for at få en der kan køre en rundt en der kan agere chauffør og derved også hjælpe

de faretruende situationer som man kan risikere at komme

i her beslutningsforslag bliver afvist særlig fordi det

er flere der vil kunne få lettere ved at forlade prostitution når de ønsker det hvis de ønsker det hvilket jo er noget særlig

udfaldet af debatten på tirsdag og må beklage at der ikke kan findes

forslaget

vi byder velkommen til justitsministeren

europarådets konvention om vold mod kvinder beslutningsforslaget pålægger regeringen at underskrive europarådets konvention om vold mod kvinder inden udgangen af folketingsåret 2012

ratificere konventionen inden udgangen af to tusind og tretten jeg kan oplyse at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget europarådets konvention

og vold i hjemmet i daglig tale europarådets konvention om vold mod kvinder blev åbnet for undertegnelse den ellevte maj to tusind og elleve i istanbul konventionen kaldes derfor også undertiden

har blandt andet til formål at beskytte kvinder mod alle former for vold og forebygge retsforfølge og

udrydde vold mod kvinder og vold i hjemmet konventionen fastslår en lang række forpligtelser for de kontraherende stater den stiller således krav om koordinerede politikker inddragelse af ikkestatslige organisationer og civilsamfundet udpegning af koordinerende organer dataindsamling og også forskning konventionen indeholder også regler om forebyggelse herunder

bevidstgørelse undervisning uddannelse af fagfolk behandlingsprogrammer og inddragelse af den private sektor og

konventionen indeholder endvidere regler om beskyttelse og støtte herunder

information støttetilbud bistand til klager krisecentre og også telefonrådgivning den stiller desuden en række krav til indholdet af de kontraherende staters så at sige materielle ret

forpligter de kontraherende parter til at kriminalisere fysisk og psykisk vold

indeholder også regler om erstatning forældremyndighed og samvær straffemyndighed forældelse

processuelle regler om efterforskning og retsforfølgning

risikostyring tilhold

indeholder endvidere regler om indvandring og asyl herunder om opholdsstatus kønsbaserede asylansøgninger og forbud mod

tilbagesendelse endelig indeholder konventionen regler om internationalt samarbejde vedrørende bekæmpelse af vold mod kvinder og om en international overvågningsmekanisme herunder

ekspertgruppe for indsatsen mod vold mod kvinder og vold i hjemmet konventionen træder i kraft når ti lande har ratificeret den i midten af maj to tusind og tretten altså her i år var der ni og tyve stater der havde undertegnet konventionen men kun fire stater som også havde ratificeret konventionen det var albanien montenegro portugal

der som de eneste lande altså har ratificeret konventionen er derfor ikke trådt i kraft endnu

ligestillingsudvalget om status for overvejelserne om en dansk undertegnelse

konventionen i december to tusind og tolv

oplyste jeg over for retsudvalget at justitsministeriet er i færd med at undersøge i hvilket omfang det vil være nødvendigt at ændre dansk lovgivning for at danmark kan leve op til forpligtelserne i henhold til konventionen jeg oplyste også at undersøgelsen

med henblik på en efterfølgende ratificering endelig oplyste jeg at jeg forventer her i første halvår af to tusind og tretten at kunne orientere folketingets retsudvalg om udfaldet af undersøgelsen i marts to tusind og tretten oplyste jeg som svar på spørgsmål fra udvalget det samme over for

ligestillingsudvalget jeg kan oplyse at status i dag er den samme som den var i december to tusind og tolv og i marts to tusind og tretten justitsministeriet er sammen med de øvrige berørte ministerier stadig i gang med at undersøge i hvilket omfang det vil være nødvendigt at ændre i dansk lovgivning for at danmark kan leve op

det strafferetlige og strafprocessuelle område men også med hensyn til erstatningsret familieret udlændingeret

forpligtelser på både socialområdet sundhedsområdet undervisningsområdet og med hensyn til den generelle ligestillingspolitik det er derfor også

en stor opgave at sammenholde forpligtelserne efter konventionen med gældende dansk lovgivning på de berørte ministeriers område status er altså at

i dag ikke har et samlet overblik over i hvilket omfang det vil være nødvendigt at ændre dansk lovgivning for at danmark kan leve op til forpligtelserne i henhold til konventionen men jeg forventer at have det

overblik her i indeværende halvår altså inden for de næste cirka fem uger det er på den baggrund

min opfattelse at regeringen og folketinget

i dag har det fornødne grundlag for at træffe en beslutning om danmarks tiltrædelse

konventionen en vedtagelse af beslutningsforslaget ville blandt andet indebære at folketinget i medfør af grundlovens § nitten giver samtykke til danmarks ratifikation af konventionen før den nævnte undersøgelse er afsluttet foreligger der imidlertid efter regeringens opfattelse ikke et forsvarligt grundlag for at folketinget kan give et sådant samtykke selv om regeringen altså af disse grunde ikke kan støtte beslutningsforslaget

gerne tilføje at regeringen er enig i konventionens målsætning om at beskytte kvinder mod alle former for vold og at forebygge retsforfølge og udrydde

vold mod kvinder og selvfølgelig også vold i hjemmet det skal der ikke herske nogen tvivl om regeringen

klar afstand fra vold mod kvinder

imidlertid ikke ved at beslutningen om hvorvidt danmark skal undertegne og ratificere europarådets konvention om vold mod kvinder efter regeringens opfattelse skal ske på et ordentligt

over to år år at finde ud af hvad konsekvenserne

mig at høre om om ministeren ikke kan bekræfte

de økonomiske udgifter som som regeringen er bekymret

vold mod kvinder og vold i hjemmet

omfattende konvention og det har taget lidt tid

afslutte den her undersøgelse som jo altså

den rigtig måde at gøre det på ikke mindst fordi man hvis man skal tilslutte sig en sådan konvention jo

vi er kendt for at være et foregangsland

konventionen og det at ratificere den det er rigtigt nok som jeg sagde at

som har undertegnet konventionen men jo altså kun

fire stater som har ratificeret den på nuværende tidspunkt og det er

overvejelser på nuværende tidspunkt

ikke noget grundlag for at sige sige at fra regeringens side

i hjemmet som sådan det gør vi på en række andre strækninger vi deler intentionerne på det felt

som de fremgår af konventionen men det er klart at

ekstremt omfattende og berører

og jeg havde det indtryk at der

igennem årene har jeg mødt og talt med utallige kvinder

har jeg også altid været glad for at både danmark og venstre har været fortalere for en målrettet og ambitiøs indsats på området

med beslutningsforslaget vil enhedslisten have at danmark underskriver og ratificerer europarådets

konvention om vold mod kvinder i venstre forstår vi godt enhedslistens undren over at regeringens beslutning om hvorvidt danmark skal tiltræde konventionen eller ej har trukket så meget ud der er som bekendt nu gået to år siden konventionen blev vedtaget uden at regeringen har taget stilling og det vækker da undren hos os i venstre når regeringen tilsyneladende i marts to tusind og tolv lovede kvinderådet en afgørelse i løbet af efteråret to tusind og tolv nu skriver vi snart sommer to tusind og tretten

stadig ikke klogere på regeringens holdning det er under al kritik at ministeren gentagne gange udskyder og dermed nedprioriterer konventionen igen og igen

flere grunde til for det første vil vi ikke træffe beslutning om at tiltræde en

konvention på et fuldstændig uoplyst grundlag det burde heller ikke være i enhedslistens interesse at trumfe en beslutning om at tiltræde en konvention igennem før vi har afdækket hvilke konsekvenser det vil have for dansk lovgivning for det andet er venstre uenig i konventionens definition af køn

af konventionen her men vi er

ikke enig i at køn er en social konstruktion vi mener først og fremmest at køn er biologisk og derfor synes vi også at det er underligt og malplaceret at skrive i en konvention at køn alene er en social konstruktion der er tale om en videnskabelig og politik debat om hvordan køn skal defineres

og synspunkter og alene af den grund mener vi ikke

endelig vil venstre ikke tiltræde

i og med at regeringen fortsat nøler med at give dette overblik til folketinget vi ønsker en klar melding på hvad implementeringen af konventionen kan komme til at medføre af udgifter på den baggrund kan venstre

vi taler om er jo vanvittig vigtigt vi taler om at hjælpe ofre

for vold vi taler om at forebygge vold og vi taler om at straffe dem

dårlige konsekvenser kunne det have

koste nogle penge men er det ene og alene

signal udadtil jeg synes det er en forkert rækkefølge det

der er ikke noget galt i at vi går ind og ser på

vi mener at det her er helt afgørende og vigtigt kunne vi jo beslutte at vi ville sikre det

det være sig lovgivningsmæssigt og økonomisk

reagerer og går foran

ansvarlige for volden derfor undrer det mig meget at venstre ikke er parat til

hvis man mener det så meget at

os meget på sinde at vi skal gøre noget på området men nu har ministeren jo lige oplyst

så tager vi selvfølgelig drøftelsen derefter

tage stilling til uden at vi

den strider imod vores lovgivning og hvilke

det er et alvorligt samfundsproblem

for dem der bliver udsat for vold for deres familier og for samfundet generelt netop derfor er jeg også glad for at regeringen har taget en række initiativer på det her område der er blevet gennemført to undersøgelser

om vold i nære relationer og om indsatsen mod vold og senere i år

regeringens side blev iværksat en white ribbon kampagne en kampagne som jeg selv er en del af og som blev startet den ottende marts i år for at bryde tavsheden og tabuet om mænds vold mod kvinder fagfolk i kommunerne

kan også i år blive uddannet i at kunne spotte vold så der kan sættes tidligt og rigtigt ind og sammen med enhedslisten har regeringen

rigtig meget for at bekæmpe vold mod kvinder og i forhold til europarådets konvention

at regeringen jo som vi hørte her allerede er godt i gang med at undersøge de lovgivningsmæssige konsekvenser af en dansk tiltrædelse inden vi så træffer beslutning herom

der årligt udsættes for vold er

hvor der finder vold sted

her vold det har frygtelig alvorlige konsekvenser for de mennesker der bliver slået på men men også meget alvorlige konsekvenser for de børn der vokser op i voldelige hjem med den utryghed

ved næsten ikke hvor jeg skal ende

de fleste af os herinde

synes jeg i sig selv er

hvem har egentlig været med fra dansk side til at forhandle det her

være nok så interessant at vide hvem har egentlig været med fra dansk side til at forhandle hvad der skal stå i den her konvention når det så er sagt vil også godt sige at fra dansk folkepartis side

er det jo altså ikke konventioner der i vores øjne

en underskrift på et stykke papir ændrer ingenting det gør det arbejde

mennesker der er ude at hjælpe og så videre

en konvention viser noget i forhold til omverdenen viser noget om hvilke værdier vi står for men hvis konventionen så samtidig pålægger os

ændre nogle andre ting

hvis det at underskrive og ratificere sådan en konvention også gør at vi får en meget stor udgift som

vold mod kvinder eller børn eller mænd eller hvor vi nu er på vej hen men til alt muligt andet

underskrifter på konventioner og hensigtserklæringer hjælper ikke den enkelte person der er udsat

støtte forslaget må jeg så ikke også bare komme med en kommentar i forhold til enhedslisten

er regeringens parlamentariske grundlag og jeg kan simpelt hen ikke forstå at vi ser det ene beslutningsforslag efter det andet fra enhedslisten når man reelt som parlamentarisk grundlag kunne have taget en snak med den regering man støtter

det forstår jeg faktisk ikke at man ikke gør hele pointen med at være parlamentarisk grundlag er

de sidste uger før

mødefri periode har jeg i hvert fald set rigtig mange beslutningsforslag fra enhedslisten

ligesom ikke har sat sig ned med den regering

trods alt er parlamentarisk grundlag for

det her ønsker vi rent faktisk at forhandle

for at presse på for at

for de kvinder der rammes af vold i hjemmet og for at hjælpe de børn

er man ikke enig i at det ikke er et så let problem at løse

det derfor godt kunne være at en omfattende indsats er påkrævet for at sikre at vi kommer vold mod kvinder til livs

at det her er et ligegyldigt stykke papir det undrer mig

at sikre at der er tilstrækkeligt med krisecentre hvor de voldsramte kan komme hen

ikke enig i at et tilstrækkeligt antal krisecentre helt konkret ville gøre en forskel og ville hjælpe nogle af dem der er på flugt

vi hørte fra justitsministeren hvilke fire lande der har ratificeret

fire lande der har ratificeret jeg ved ikke om

ordføreren for enhedslisten har været en tur i albanien og sikret sig at de har de krisecentre der nu skal til

at ratificere og underskrive

ikke gør noget reelt ved problemet er det

jeg kunne i hvert fald godt forestille mig at det ikke var tilfældet

i forhold til det her med at enhedslisten

men stadig væk vil jeg gerne påpege at enhedslisten er regeringens parlamentariske grundlag nu har dansk folkeparti

være en regerings parlamentariske grundlag og hvis vi havde noget på hjerte som vi virkelig brændte for

beslutningsforslag men så var man også meget sikker på at de blev stemt ned og så er det jo mere eller mindre paradeforslag jeg kan da måske godt undre mig lidt over at

der har premierminister cameron jo klart meldt ud at man fra engelsk side vil tilslutte sig konventionen det afviser dansk folkeparti at gøre i dag det synes jeg er er underligt jeg håber også at ordføreren har bemærket at når man tilslutter sig sådan

man forpligtet til at følge den og man kan blive kritiseret for ikke at gøre det

til daglig arbejder med at prøve at bekæmpe vold mod kvinder er det ikke

at dem der sidder og arbejder med det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

er det altså os herinde i folketinget der har ansvaret for at vi kan overskue hvad det rent faktisk er vi sætter i gang og

ikke bare tror at det er noget og så er det

synes jeg det er rigtig vigtigt at man har nogle værktøjer men jeg mener faktisk også at man har nogle værktøjer i danmark det er muligt at man vil få flere værktøjer ved at underskrive konventionen fordi man så også er forpligtet men

det jeg siger er at vi mangler et overblik over

og det har vi altså brug for før vi overhovedet tager stilling til om

som allerede nævnt en konvention der er vedtaget i europarådets ministerråd tilbage under vk regeringen og som justitsministeren vist nævnte åbnede for undertegnelse

tilbage i april to tusind og elleve

radikale venstres vegne gerne kvittere for muligheden for at debattere ikke bare beslutningsforslaget men også substansen i konventionen som er epokegørende i sig selv konventionens formål er at indføre en nultolerance over for vold mod kvinder konventionen anser vold mod kvinder som en alvorlig overtrædelse af menneskerettighederne

diskrimination det er faktisk første gang at en traktattekst kriminaliserer vold mod kvinder ikke bare ud fra biologi men på baggrund af kvindens position eller rolle i familien og i samfundet det man internationalt kalder gender based

konventionen er ganske præcis og det er nok det som giver ministerierne visse kvaler i forhold til at overskue de nødvendige ændringer i love og retspraksis og retsprocesser i danmark det handler overordnet om forebyggelse beskyttelse retsforfølgelse og monitorering den dækker fysisk vold psykisk vold forfølgelse seksuel vold herunder voldtægt også i ægteskabet seksuel chikane tvangsægteskab skamfering af kvinders kønsdele og abort og sterilisation under tvang det tydelige og underliggende budskab er at vold mod kvinder og vold i hjemmet ikke er et privat anliggende det er et overgreb som konventionen kvalificerer som brud på menneskerettighederne og som diskrimination det er overgreb som påvirker ikke bare det direkte offer men også børn og andre familiemedlemmer som er vidne til overgrebene i marts i år deltog jeg i folketingsdelegationen til

kvindekommissionens møde i fn hvor overskriften

i den forbindelse kunne det desværre konstateres at vold mod kvinder er et verdensomspændende problem selv om de mest brutale former for vold såsom omskæring og voldtægt brugt som krigsvåben hovedsagelig foregår i fattige og skrøbelige stater kunne vi konstatere at vold mod kvinder også er udbredt i europa herhjemme fortæller unge piger at det kan være svært at sige fra og i danmark vurderes kærestevold hustruvold og vold i hjemmet at udsætte op mod femoghalvfjerdstusind børn og voksne for vold

sende tydelige signaler om nultolerance over for vold også psykisk vold seksuel chikane konventionen lægger således meget

om at respektere kvinders rettigheder og at kultur traditioner og religion ikke kan forklare eller undskylde nogen former for vold konventionen er en opfordring til større lighed mellem kønnene for vold mod kvinder er dybt rodfæstet i uligheden mellem mænd og kvinder i samfundet og holdes i live af en kultur

og fornægtelse på internationalt plan har danmark en høj profil i forhold

kvinders ligestilling og ikke mindst kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder derfor vil en dansk undertegnelse af ratificeringen også støtte vores arbejde ude i verden frem for den manglende underskrivelse

men vi skal naturligvis have et ordentligt beslutningsgrundlag når vi i folketinget skal tage beslutning om undertegning og ratificering og den vurdering involverer flere ressortministerier processen tager tid

radikale venstres side er vi i udgangspunktet positive og jeg ser frem til en afklaring i en ikke for fjern fremtid

som justitsministeren sagde at det åbenbart kan ske allerede

grundige analyser og vi kan derfor ikke tilslutte os beslutningsforslaget fra enhedslisten

fra radikal side kaldt det både pinligt og uansvarligt at danmark ikke havde underskrevet konventionen er ordføreren enig i at det er pinligt og uansvarligt at danmark ikke har underskrevet konventionen

så skal vi selvfølgelig undertegne den her konvention men det er også rimeligt som

være sikker på at man kan ratificere det vil sige at vi rent faktisk også har til hensigt at gennemføre de

derfor er det ærgerligt at det tager så lang tid men vi anser det for meget nødvendigt at der selvfølgelig er det korrekte grundlag sådan

at det har trukket meget ud og der har de radikale tidligere ment at det både er pinligt og uansvarligt så mener de radikale stadig at det er pinligt og uansvarligt

i forhold til hvad det betyder dermed får et beslutningsgrundlag

så håber jeg ikke at der skal bruges ord som pinligt og uansvarligt længere jeg håber det bliver sådan at

at det kan lade sig gøre

og at ratificere konventionen inden udgangen af to tusind og tretten der er ingen tvivl om at vold mod kvinder skal bekæmpes og vold i hjemmet er meget ofte ikke kun et problem for de voksne det skaber også utryghed

kan føre til overgreb og svigt videre i de næste generationer i liberal alliance ønsker vi en langt mere målrettet indsats rettet mod vold i hjemmet vi hverken kan eller skal acceptere overgreb inden for hjemmets fire vægge når familien skaber ufrihed og undertrykkelse må samfundet træde til både civilsamfundet stat og kommune og andre institutioner ressourcerne kan og skal koncentreres der hvor der er mest behov

som med deres adfærd har vist at de ikke kan tage vare på hinanden at de udøver vold over for hinanden ikke kan tage vare på deres børn eller andet må og skal vi gribe fat i gør vi ikke det svigter vi som samfund dem der har allermest behov for beskyttelse vi mener i liberal alliance at samfundet skal blande sig mindre i hvordan vi lever vores liv så længe vi ikke skader andre eller fratager dem deres mulighed for at leve som de vil men i familier hvor der finder vold sted er der ingen frihed for dem der udsættes for volden og derfor ønsker vi i liberal alliance en tidligere og langt mere konsekvent indsats fra myndighedernes side når det handler om vold i hjemmet liberal alliance har igennem vores formandskab i ligestillingsudvalget lagt op til en fælles udtalelse på tværs af partier som vil betyde at ministeriet hurtigst muligt får lavet en udredning om hvad det vil betyde for dansk lovgivning hvis danmark underskriver konventionen og så snart en sådan foreligger

stilling til en egentlig politisk drøftelse af hvorvidt vi bedst bekæmper vold igennem danske initiativer eller om det også kan

være til gavn at underskrive konventionen og ad den vej sætte fokus på vold mod kvinder og vold i det hele taget liberal alliance kan derfor ikke tilslutte sig forslaget

af hvad venstres ordfører sagde og derfor giver jeg nu ordet til justitsministeren nej til ordføreren for forslagsstillerne herre nikolaj villumsen

er klart at det her jo

vi havde den anden dag i ligestillingsudvalget foretræde

som sagde at det var niogtyvetusind kvinder og treogtredivetusind børn der årligt rammes af det her i i danmark og derudover

selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt og det er klart at vi har en forpligtelse som politikere til at handle jeg synes ærlig talt at når man hører så voldsomme tal og når man ved hvor hvor slemt det er for den for den enkelte og de berørte

et sted hvor danmark bør være kendt for at gå foran internationalt der har været lidt diskussion frem og tilbage i dag om hvorvidt den her konvention

vi synes den her konvention er god

tilslutter man sig som land tilslutter danmark sig så forpligter vi os til

ordentlig forebyggelse beskyttelse af ofrene og retsforfølgelse af voldsudøverne

helt afgørende at danmark sikrer at hjælpe hvor der er behov

vi kan se at lande vi normalt

understreger hvorfor det lige præcis er vigtigt at undertegne

det er en konvention der er enestående i sin progressivitet den anerkender at vold mod kvinder har rod i kønsroller og ulighed mellem kønnene det er en vigtig anerkendelse for at kunne gribe fat ved roden og for at kunne gøre noget ved problemet

vil en dansk tilslutning forpligte os til at handle og derfor er det også at vi fra

af dem der lige præcis arbejder med det her til daglig

til ministeren men også til folketinget om at danmark bør tilslutte

positivt at vi har hørt at der er en bred opbakning til at presse ministeriet til at komme med en afklaring inden sommeren det er pinligt at det her har trukket ud i to år hvor danmark kunne have tilsluttet sig

har gjort det derfor ser jeg frem til at der kommer

en konsekvensredegørelse fra ministeriet inden sommeren og så håber jeg at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

udsættes til tirsdag den otteogtyvende maj

ordet til ordføreren for forespørgerne herre jan e jørgensen

forespørgselsdebat i dag er at der er sket en voldsom stigning i sagsbehandlingstiden for behandlingen af ansøgning om dansk indfødsret siden regeringen tiltrådte i efteråret to tusind og

mine kollegaer i indfødsretsudvalget og jeg selv har modtaget en række henvendelser fra ansøgere om dansk indfødsret som har oplevet at deres sagsbehandlingstid har været uforholdsmæssig og urimelig lang og de har fået oplyst at man i ministeriet har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid fjorten til seksten måneder sagsbehandlingstiden for folk der søger dansk statsborgerskab er med andre ord øget markant under den nuværende regering mens den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for førstegangsansøgninger og genoptagelsesanmodninger om indfødsret i to tusind og elleve lå på henholdsvis syv og fyrre dage og

er den aktuelle sagsbehandlingstid fjorten til seksten måneder svarende til fire hundrede og fem og tyve til

dage så det må siges at være en voldsom stigning

for deres familier disse mennesker oplever at befinde sig i en ubehagelig gråzone hvor de ikke nogen muligheder for at klage over den lange sagsbehandlingstid for der er jo ikke opstillet et konkret

sager i justitsministeriet disse mennesker er altså overladt til at

på det bedste og vi mener ganske enkelt ikke er en rimelig måde at behandle måske kommende danske statsborgere på

at de gennemsnitlige sagsbehandlingstider er så lange at det udgør et væsentligt problem og med debatten i dag ønsker vi så at høre fra hestens egen mule hvad regeringen har tænkt sig at gøre for at nedbringe sagsbehandlingstiderne på

ved naturalisation årligt sagsbehandlingstiden for de her sager berører således mange borgere og det er derfor naturligt at spørgsmålet selvfølgelig også er genstand for en stor

offentlig interesse jeg tror vi alle kan være enige om at den aktuelle sagsbehandlingstid på

seksten måneder er alt for lang derfor

og i den forbindelse gerne tydeliggøre over for de mange borgere som har været

berørt af den alt for lange sagsbehandlingstid

er klart utilfredsstillende i går indgik regeringen

så en ny aftale om retningslinjer for erhvervelse af dansk statsborgerskab ved

og vi er med aftalen enige om at fastholde et stærkt fokus på nedbringelse af sagsbehandlingstiden for behandlingen af sager om naturalisation vores mål er at at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid kommer ned på syv måneder med udgangen af to tusind og fjorten og vil jeg vende tilbage til senere

seneste halve år afgivet flere folketingssvar om sagsbehandlingstiden i naturalisationssager og vil gerne benytte denne lejlighed til samlet

hvad den lange sagsbehandlingstid skyldes og hvad der allerede er gjort for at nedbringe den der kan ikke svares

stillede spørgsmål uden at man først ser på årsagerne til sagsbehandlingstiden og på hvilke initiativer der allerede er sat i værk jeg har tidligere oplyst til folketinget at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ansøgninger om naturalisation

fjorten til seksten måneder de fjorten til seksten måneder er baseret på et skøn foretaget i november to tusind og tolv ud fra følgende

at sagerne som udgangspunkt behandles i den rækkefølge de er modtaget i ministeriet dog

at sikre en kortere sagsbehandlingstid for ansøgninger om indfødsret fra sårbare personer som børn og statsløse omfattet af fns konvention om begrænsning af statsløshed derudover skal det bemærkes at det frem til ikrafttræden af den nye indfødsretsaftale prioriteres at færdigbehandle de sager hvor ansøgerne opfylder de gældende betingelser for at opnå dansk indfødsret det skyldes

indfødsretsaftale på centrale punkter vil ændre de gældende betingelser for opnåelse af indfødsret et helt aktuelt skøn peger på at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på nuværende tidspunkt er

i første kvartal af to tusind og tretten har været en

til den nuværende sagsbehandlingstid først og fremmest

den er opstået over længere tid i oktober to tusind og tolv valgte justitsministeriet at oprette et

at ansøgninger om indfødsret som udgangspunkt behandles i den rækkefølge de modtages i ministeriet

blev det klarlagt at der i indfødsretskontoret var sket en vis ophobning af sager sagsbehandlingstiden skal således blandt andet ses i lyset af at justitsministeriet det sidste halve år har søgt at få behandlet en række ældre og relativt komplicerede ansøgninger

fra ansøgere der ikke opfylder betingelserne for meddelelse af indfødsret men der er som sagt tale om en sagsbehandlingstid som er opstået over en længere periode

har selvfølgelig også betydet at sagsbehandlingen

er blevet forstyrret derudover har der i det seneste år været en vis udskiftning i og af kontorets medarbejdere en anden årsag er at der i indfødsretskontoret er udført et betydeligt arbejde som led i betjeningen af statsløsekommissionen desuden

skal sagsbehandlingstiden ses i lyset af at justitsministeriet det sidste halve år har gennemgået et stort antal sager i forbindelse med behandlingen af større og generelle problemstillinger på området ligesom der også har været fokus på i øvrigt at give området et kvalitetsløft i det hele taget

været en prioritet at sikre at der foretages en grundig og fyldestgørende behandling af den enkelte sag og at danmarks internationale forpligtelser på området bliver overholdt jeg håber derfor også at folketinget vil kvittere for den indsats der er gjort

på bunken af gamle sager og samtidig søge at højne kvaliteten på

når det er sagt ja så er fjorten til seksten måneder en alt for lang sagsbehandlingstid og det det skal der selvfølgelig gøres noget ved

for erhvervelse af dansk statsborgerskab ved naturalisation vi er med aftalen som sagt enige om at fastholde

et stærkt fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden for behandlingen af ansøgninger om naturalisation det skal dog sikres ved at sagsbehandlingen fortsat har en høj kvalitet fordi disse sager jo selvfølgelig er af stor betydning for den enkelte ansøger derfor

det besluttet at iværksætte en række initiativer nu og her

først og fremmest om en betydelig personaletilførsel til indfødsretskontoret for hurtigst muligt at få nedbragt sagsbunken og sagsbehandlingstiden indfødsretskontoret er i foråret her i år altså to tusind og tretten blevet tilført personalemæssige ressourcer svarende til tre million

vil kontoret blive tilført yderligere personalemæssige ressourcer svarende til syv million kroner målet med den her massive ressourcetilførsel er i første omgang

uden at det det går ud over kvaliteten af

for ansøgninger om naturalisation indføre et servicemål om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på syv måneder med udgangen af to tusind og fjorten servicemålet fastsætter den tid der i gennemsnit skal gå fra en sag er modtaget i ministeriet til den er afsluttet med enten et afslag eller en beslutning om at optage ansøgeren

betyder at det kommer til at stå klart for den enkelte ansøger hvornår den pågældendes ansøgning kan forventes færdigbehandlet fra det tidspunkt hvor servicemålet om syv måneder

der desuden blive foretaget en gennemgang af alle ansøgninger med henblik på at afklare om ansøgningerne er vedlagt de nødvendige bilag

opnå at den enkelte sag ikke fremover risikerer at ligge i længere tid uden at der er foretaget en undersøgelse af om sagen er fyldestgørende

vil samtidig med det fastsatte servicemål jo

blive sikret at behandlingen af den enkelte sag igangsættes inden for kort tid efter at sagen er modtaget servicemålet vil kunne nås med en varig styrkelse af personalenormeringen opnormeringen som der er tale om i indfødsretskontoret så arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiden og mængden af ubehandlede sager kan fortsættes den eksisterende sagspukkel vil dermed blive nedbragt

operationelt niveau hvor der sikres et flow i

der ikke sker en ophobning af

processen for behandlingen af indfødsretsansøgninger som led i fastsættelsen af servicemålet

justitsministeriet foretaget en kortlægning af de enkelte

de her sager om naturalisation det er blandt andet sket med henblik på at vurdere muligheden for at

er en prioritet at sikre at der foretages en både grundig og fyldestgørende behandling af den enkelte sag nu tænker nogle måske at et servicemål på gennemsnitligt syv måneder er for uambitiøst

bør kunne være endnu kortere

forestille mig at spørgeren blandt andet vil kigge på

men for alle ansøgninger om genoptagelse servicemålet er desuden fastsat med henblik på at sikre et ligebehandlingsprincip idet ansøgninger jo som udgangspunkt skal behandles i den rækkefølge de er modtaget i ministeriet der er således ikke i de syv måneder indlagt en screening med henblik på først at behandle de sager hvor ansøgerne umiddelbart opfylder betingelserne for at få indfødsret derudover

servicemålet også fastlagt med henblik på at justitsministeriet ønsker at højne kvaliteten af sagsbehandlingen hermed tænkes blandt andet på et øget fokus på partshøring samt

at sagerne også bliver fuldt oplyst justitsministeriet har som nævnt i forbindelse med fastsættelsen af servicemålet foretaget en kortlægning af

kortlægningen viser at sagerne ofte indebærer en lang række sagsskridt herunder høring af ansøgerne og andre offentlige myndigheder de forhold gør at der er grænser for hvor meget den gennemsnitlige sagsbehandlingstid

at sagsbehandlingstiden skal være så kort som mulig og at opnå en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på syv måneder er i lyset af alle de

ambitiøst men samtidig er det også realistisk at servicemålet på syv måneder først kan nås med udgangen af to tusind og fjorten skyldes som sagt at der på nuværende tidspunkt desværre

vil justitsministeriet kvartalsvis offentliggøre den aktuelle sagsbehandlingstid på

en ambition om at nå servicemålet på syv måneder hurtigere end ved udgangen af to tusind og fjorten er simpelt hen urealistisk også set i lyset af det fokus på kvaliteten som der skal være og som regeringen og enhedslisten i øvrigt ønsker at der skal være på sagsbehandlingen

en iver for at få nedbragt sagsbehandlingstiden må man simpelt hen ikke glemme at det samtidig er nødvendigt at sikre at sagsbehandlingen fortsat er af høj kvalitet i de her sager det skyldes at der jo er tale om sager som har stor betydning for den enkelte ansøger som

til hvad regeringen vil gøre for at nedbringe sagsbehandlingstiden på indfødsretsområdet ja så er svaret altså det at regeringen inden udgangen af to tusind og tretten vil tilføre indfødsretskontoret yderligere personalemæssige ressourcer med henblik på at nedbringe antallet af ikkeekspederede naturalisationssager mest muligt hurtigst muligt og dog uden at der gås på kompromis med kvaliteten af den sagsbehandling der finder sted regeringen vil selvfølgelig desuden fortsat arbejde på at effektivisere processen for ansøgninger om indfødsret og regeringen vil som sagt indføre et servicemål om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på syv måneder med udgangen af to tusind og fjorten jeg har stor tiltro til

give os helt konkrete resultater i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstiden samtidig med at vi søger at give området

kvalitetsløft så jeg er glad for den mulighed vi i dag har for

drøfte sagsbehandlingstiderne på indfødsretsområdet måske også i et historisk perspektiv

selvfølgelig folketinget om at have forståelse for at der på indfødsretsområdet ikke bare er behov for at have fokus på

sagsbehandlingstiden men også på at sikre at sagsbehandlingen fortsat er af høj kvalitet i de her sager

bare kan løses ved at indføre urealistiske mål for sagsbehandlingen problemet kan kun blive løst ved at vi tager et langt sejt træk og får nedbragt sagspuklen idet jo dog samtidig sikres at det sker med øje for en kvalitet i sagsbehandlingen

andre mennesker ude fra verden som også gerne vil være danskere og derfor søger om et dansk statsborgerskab

vi behandler disse ansøgere på

er sagsbehandlingstiderne for ansøgning om dansk indfødsret intet mindre end eksploderet under den nuværende regering justitsministeriet har oplyst at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i dag er på fjorten til seksten måneder og det kan vi ærlig talt ikke byde ansøgere om dansk indfødsret det er en uanstændig måde at byde de kommende

jeg også glad for at justitsministeren er enig i at det ikke er i orden jeg tror så at hans ordvalg var et andet end uanstændigt men

flertal af partier i folketinget

bestående af venstre liberal alliance det konservative folkeparti dansk folkeparti og enhedslisten og dermed er der jo flertal

gerne ønske justitsministeren tillykke med at det i går lykkedes at lande en aftale med enhedslisten ikke bare om at få nedbragt sagsbehandlingstiderne på området men jo også

lempe kravene for hvordan man kan få dansk statsborgerskab og om denne debat her i dag så er blevet brugt til at presse

er foregået enhedslisten har altså valgt igen igen at redde regeringen på målstregen og jeg synes at enhedslisten har solgt sig selv alt for billigt sølle syv million kroner har man fået til at ansøge

sagsbehandlere og jeg vil stille mig særdeles tvivlende over for

er nok til at få nedbragt puklen

samtidig med at man har indgået den her aftale om de syv million

ansøgere vil stige voldsomt så der vil altså komme flere ansøgninger som der jo så også skal bruges flere ressourcer på at behandle så om regnestykket går op i sidste ende

som det er nu er der ikke nogen servicekrav for hvor længe der må gå fra man ansøger om indfødsret til man skal have et svar

justitsministeriet har oplyst at begrundelsen for de lange sagsbehandlingstider

travlt med andre ting den forklaring er simpelt hen ikke god nok hvis vi skulle overføre forklaringen for eksempel til kommunale forhold som jeg jo kender lidt til selv så ville det svare til

i kommunalbestyrelsen skulle sige til folk at de

vente et par år på at få behandlet deres byggeansøgning fordi vi havde travlt med metroprojektet det duer jo ikke det er ikke en argumentation som

være op til den enhver tid siddende ansvarlige minister at foretage den nødvendige omprioritering inden for sit eget ressortområde til syvende og sidst er det en politisk beslutning hvor længe vi ønsker at disse ansøgere skal vente vi stiller krav til ansøgernes motivation og kvalifikationer

også godt tillade os at stille krav til

ansøgere om dansk indfødsret har krav på at blive behandlet med respekt jeg havde så håbet på at vi sammen med

enhedslisten kunne få indført nogle servicemål som kunne gå på at man sagde tre måneder for de ukomplicerede sager og så syv måneder for de komplicerede sager og vel at mærke som et maksimum det svarer fuldstændig til tidsfristerne for familiesammenføring og hvorfor det skulle være vanskeligere at behandle en ansøgning om statsborgerskab end en om familiesammenføring synes jeg ikke vi har fået en forklaring på men enhedslisten har altså stillet sig tilfreds med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på syv måneder som det fremgår af den aftale der blev

det er som justitsministeren forudsagde

engang jeg om at skrive speciale på jurastudiet så at det virkelig skulle tage syv måneder at behandle en ansøgning om statsborgerskab forstår

om gennemsnitsbetragtninger så nogle ansøgninger kan jo altså vente i elleve måneder hvis andre for eksempel bliver behandlet på tre måneder vi forstår heller ikke at sagspuklen først kan være afviklet ved udgangen af to tusind og fjorten det burde kunne klares i indeværende år så vi er altså mere

ambitiøse end regeringen og enhedslisten og derfor skal jeg på vegne af venstre og det konservative folkeparti og liberal alliance

vedtagelse folketinget konstaterer at en gennemsnitlig sagsbehandlingstid i justitsministeriets indfødsretskontor på fjorten til seksten måneder ved ansøgninger om dansk statsborgerskab går langt ud over hvad man anstændigvis kan byde ansøgerne

og pålægger regeringen at indføre offentliggøre og håndhæve servicemål der ligger på niveau med de servicemål der gælder for udlændingestyrelsens behandling af ansøgninger om familiesammenføring at omprioritere justitsministeriets midler i nødvendigt omfang således at indfødsretskontoret kan tilføres de ressourcer der gør kontoret i stand til at leve op til servicemålene at afvikle det eksisterende ventearkiv i løbet af to tusind og tretten

at sikre at den hurtigere sagsbehandling ikke får negative konsekvenser for sagbehandlingens

at ordføreren der læser et forslag til vedtagelse op altid skal indregne at det skal indgå i taletiden

byder dagens forespørgsel velkommen jeg vil gerne understrege at det

behandlingstiden for ansøgninger om dansk indfødsret er så lang som den er i dag

skal mennesker behandles ordentligt i det danske system og det gælder især når afgørelsen har så stor betydning for den enkelte som den har i forbindelse med en ansøgning om indfødsret

det har været nødvendigt at gøre noget og derfor var det en rigtig god aftale som enhedslisten og regeringen

i går om nye retningslinjer på området

blandt andet betyder flere ressourcer på området allerede i år vil der blive tilført yderligere personale til at sikre en kortere sagsbehandlingstid samtidig arbejdes der jo fortsat på at effektivisere processen for ansøgninger om indfødsret

skal den gennemsnitlige sagsbehandlingstid halveres og nå ned

på syv måneder med udgangen af to tusind og fjorten det synes jeg i modsætning til venstre virker som et ambitiøst men samtidig realistisk mål det er også vigtigt at bemærke at det ikke sker på bekostning

de afgørelser der træffes har

naturligvis meget stor betydning for den enkelte og derfor må vi ikke gå på kompromis med kvaliteten der vil med den netop indgåede aftale blive taget en række initiativer og det er godt

kan se frem til at der tilføres yderligere ressourcer på området forespørgselsdebatten i dag vil formentlig ikke markere afslutningen på diskussionen om sagsbehandlingstid på indfødsretsområdet for det er vigtigt at vi fastholder fokus på en kortere sagsbehandlingstid

for det fortsatte arbejde afslutningsvis vil jeg på vegne af socialdemokratiet sf det radikale venstre og enhedslisten fremsætte følgende forslag til vedtagelse

folketinget finder den nuværende sagsbehandlingstid i sager om dansk indfødsret uacceptabelt lang og helt urimelig i forhold til ansøgerne folketinget noterer sig med tilfredshed at justitsministeriet løbende vil

effektivisere og forbedre ansøgningsprocessen for naturalisationssager og at indfødsretskontoret inden udgangen af to tusind og tretten vil blive tilført en betydelig personalemæssig opnormering svarende til syv million kroner folketinget noterer sig i den forbindelse med tilfredshed at justitsministeriet

vil indføre et servicemål om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på syv måneder med udgangen af to tusind og fjorten og at ministeriet indtil dette servicemål er nået kvartalsvist vil offentliggøre den aktuelle sagsbehandlingstid på området folketinget opfordrer regeringen til at fastholde et stærkt fokus på

i disse sager der har stor betydning

er fjorten til seksten måneder der er jo heller ikke noget af det svar der siger noget som helst om hvad den korteste sagsbehandlingstid og hvad den længste sagsbehandlingstid er og jeg er ikke her fra talerstolen i stand til sige hvad der ligger

den korteste og den længste sagsbehandlingstid

vil der jo formentlig være rigtig mange ansøgere som

op til alle kravene det vil sige at deres ansøgning vil kunne blive ekspederet

jeg vil sige inden for en time vil kunne afklare sådan en sag

hvis man har sådan tre fire sager

er

nogen tvivl om at selve intentionen om at nedbringe

vi alle sammen kan blive enige

at venstres ordfører svinger sig lige lovlig højt op når han taler om uanstændigt og bruger ord i den kategori altså det afgørende er selvfølgelig

statsborgerskabet er en gave fra det danske folk

hvor vi har sagt at det er afgørende

det vil sige de faktorer der har været med til at forme det danske samfund og så stiller vi

andre krav og det gør vi selvfølgelig fordi det ikke bare er et gummistempel vi sætter på statsborgerskabet

tager statsborgerskabet meget meget alvorligt

det selvfølgelig afgørende

der i sagsbehandlingstiden ikke gås på kompromis jeg kunne også nævne et andet forhold vi har jo

som er under mistanke af pet for at være til fare for det danske

straffelovens § tretten altså alvorlige forbrydelse mod staten terror eller noget der ligner

den her person og hans gøren og laden

lægger sig i selen for at finde ud af hvem det er man giver statsborgerskab vi synes selv det er uhyrligt at han nu er på vej til at få statsborgerskab men nok om det men altså det drejer sig afgørende om at den der får dansk statsborgerskab vil danmark og lægger sig i selen for danmark

har den en målsætning om at sætte sagsbehandlingstiden ned et servicemål som man kalder det til syv måneder

slækkes der jo også i den grad i forhold til sprogkundskaber

hvor hvor meningen var at man skulle kunne noget om dansk kultur og historie

år til to en halv år det vil sige at man

været selvforsørgende i to en halv år for at

og de her lempelser betyder at langt

det virker på mig som om man systematisk er på vej til at rulle alting tilbage til før to tusind og et hvor vi jo altså var

tyvetusind og så videre hvis denne nedbringelse af sagsbehandlingstiden betyder at det bare handler om at flere skal have statsborgerskab så er vi imod men jeg er godt klar over at man bedyrer at det ikke går ud over

jeg vil gerne læse dansk folkepartis

og det lyder som følger folketinget konstaterer at regeringen med den nye aftale om indfødsret lemper på betingelserne for at opnå statsborgerskab folketinget konstaterer at en gennemsnitlig sagsbehandlingstid i justitsministeriets indfødsretskontor

ved ansøgninger om dansk statsborgerskab folketinget konstaterer også at der

sagsbehandlingstiden til højst syv måneder folketinget pålægger regeringen at den nye aftale

kvalitet altid er den bedste og på den baggrund vil sikre at sagsbehandlingstiden ikke bliver urimelig lang

det er et fuldstændig rimeligt relevant og også meget aktuelt spørgsmål jeg vil også gerne takke ministeren for en meget grundig redegørelse for årsagerne til de lange sagsbehandlingstider indfødsretskontoret har ganske enkelt ikke haft de nødvendige ressourcer til at sikre en hurtig sagsbehandling samtidig med at man har skullet indhente gamle hængepartier rette op på tidligere fejl rydde op

at indfødsretskontoret ikke har kunnet følge med men det ændrer naturligvis ikke ved at fjorten til seksten måneders sagsbehandling er fuldstændig uacceptabelt for den enkelte ansøger og derfor er vi rigtig glade for at justitsministeriet arbejder på at

alene af den grund er vi

glade for at det er lykkedes at finde de nødvendige ressourcer til at skrue

det tror vi er fuldstændig afgørende for at kunne give ansøgerne om statsborgerskab en ordentlig og rimelig behandling og det tror jeg er noget vi på tværs af partipolitiske skel kan blive enige

at vi i indfødsretsudvalget skulle blive opmærksomme på de her meget meget lange sagsbehandlingstider gennem henvendelser fra

ansøgere frem for at justitsministeriet af

faktisk også glad for at at forespørgerne har stillet spørgsmålet som de har nemlig hvad kan vi gøre fremadrettet

så sent nu har vi fundet ud af det og nu tror jeg at vi kan blive enige om

af egen drift i stedet for at gå

også på hele udlændingeområdet også de sager der ligger under udlændingestyrelsen hvor vi jo også i perioder har haft nogle meget lange ventetider men hvor de gudskelov og

tror jeg og håber jeg er noget vi stort set alle kan glæde os over

godt lige spørge hvordan betragter man

og lad os dog tage en paneldebat om det gerne ude i landet for det er jo noget der vedkommer alle danskere men det

og jeg mener da at jeg har hørt den radikale ordfører sige at

kan vi jo så regne med at sagsbehandlingstiden kan sættes ned til en dag eller en minut

bare meget langt væk fra den debat vi har i dag og som handler om sagsbehandling

statsborgerskab er en anden gang jeg tror at vi går akkurat lige så meget op i det som dansk folkeparti vi mener at statsborgerskab er noget der engagerer motiverer og forpligter

og hvornår man skal have det men det er der er på programmet i dag jeg ved godt

andet ind men lad os tage det et andet sted måske et sted hvor der er lidt flere der lytter eller måske er der nogle derude der lytter

om dansk statsborgerskab er utålmodig

sagsbehandlingstid der er så lang som den vi har på nuværende tidspunkt

og det er det der gør at vi nu med den nye aftale om

af til at nedbringe sagsbehandlingstiderne sætter et servicemål

effektivisere processen det er uholdbart at man skal vente så længe på dansk statsborgerskab og

er styr på det jeg synes at det er ærgerligt at man i venstre ikke kan glæde sig over at der bliver afsat syv million kroner

præcis det her område det synes jeg immer væk er en sjat penge

viser en vilje til at gøre noget ved det her om det så

må vi jo se jeg er ganske sikker på at man i justitsministeriet har påregnet at nye regler for indfødsret også vil betyde noget for

få nedbragt sagsbehandlingstiderne så på den måde synes jeg jo egentlig at

dagens forespørgselsdebat skulle kvittere for at der faktisk bliver gjort

taget med i betragtning at antallet af

nye ansøgninger om statsborgerskab nu må forventes at stige voldsomt i og med at man

netop har slækket på kravene altså der vil jo givetvis være en

komme i betragtning fordi ikke levede op til kravene og de vil nu naturligvis

noget estimat over hvor mange det drejer sig om og

man sige noget om om det vil få en betydning

ind i den aftale der er om at begrænse sagsbehandlingstiden så selvfølgelig berolige ordføreren med at det det har man naturligvis regnet på jeg kender ikke de præcise tal men jeg føler mig meget tryg ved at

der er foretaget et estimat på det her område og at at det er indregnet

fra regeringens side om

så ikke skulle falde så selvfølgelig vil den falde

ansøgerne om indfødsrets retssikkerhed som vi her oplever fra v k og o lad mig bare sådan kort nævne

siden den her regering overtog fra vk regeringen har handlet om fejlbehandlinger af sager ventearkiv fejlvejledning og konventionsbrud

en kommission der arbejder med

mangelfulde retssikkerhed der har været

er den besked som ansøgere om dansk statsborgerskab har modtaget fra justitsministeriet igennem den seneste tid og så lang en

er naturligvis fuldstændig uacceptabel

det er uacceptabelt at nogle sager har ligget og ventet

før sagsbehandlingen er gået i gang regeringen og enhedslisten præsenterede i går en aftale om et nyt cirkulære om

det nye cirkulære kommer for sent det har varet for længe før forhandlingerne kom i gang på trods af at enhedslisten fra starten har været klar til at stemme for de her ændringer men det ændrer ikke på at den nye aftale er et klart skridt i den rigtige

på indfødsretsområdet og jeg synes ikke mindst det er positivt at danskkravet ændres fra dansk tre til dansk to og at der i højere grad end tidligere tages hensyn til mennesker med varig funktionsnedsættelse som sagt er et skridt i den rigtige retning der vil få stor betydning for de mennesker som de her ændringer vedrører i den sidste måneds tid har forhandlingerne fokuseret på netop de lange sagsbehandlingstider og

set ret glad for at det er lykkedes at få regeringen med på at gøre noget for at nedbringe de urimelig lange sagsbehandlingstider i foråret to tusind og tretten er der som ministeren vist også sagde tilført

for at få gang i sagsbehandlingen og i den nye aftale mellem enhedslisten og regeringen står der jo altså at der skal ske en yderligere opnormering for syv million kroner i løbet af to tusind og tretten og for første gang indfører man altså et servicemål for behandlinger af ansøgninger servicemålet på syv måneder skal være nået inden udgangen af

er regeringen ifølge aftalen forpligtet til at tage nye initiativer syv måneder er også lang tid og da højrefløjen havde magten brystede de sig ved forskellige lejligheder af nogle væsentligt kortere sagsbehandlingstider end de syv måneder man må selvfølgelig spørge sig selv

regeringen kan enhedslisten virkelig ikke gøre det lige så godt som vko på det her meget vigtige område som jo betyder ekstremt meget for de mennesker som går rundt og håber på et dansk pas svaret er at vi ønsker at gøre det væsentligt bedre end da vko havde magten justitsministeriet har til os oplyst

under en vk regering ikke nødvendigvis behandlede ansøgningerne i den rækkefølge de kom ind i stedet sorterede man i ansøgerne så

de enkle ansøgninger blev behandlet i en fart mens andre blev lagt i en bunke hvor behandlingen gik meget langsomt

når man fik dem ind i indfødsretskontoret eller om man bare gav ansøgerne afslag hvis sagen ikke var

det mener vi i enhedslisten bestemt ikke er en fair måde at nedbringe sagsbehandlingstiderne

har bare ikke særlig meget med med virkeligheden at gøre ifølge justitsministeriet er det

så lav sagsbehandlingstid som vk regeringen påstod at de havde hvis man samtidig ønsker at følge et ligebehandlingsprincip og hvis man har fokus på at sikre at

sagerne bliver fuldt oplyst det vil sige sikre at alle oplysninger bliver indhentet i sagen derudover gælder det nye servicemål ikke bare nye ansøgninger men også ansøgninger om genoptagelse og de sager talte som bekendt ikke med i de sagsbehandlingstal som vk leverede

kritiserer det her servicemål for at være gennemsnitligt jo jo men da vko sad på magten

der var ingen øvre grænse for hvor længe en sag kunne ligge og vente enhedslisten er glad for at kunne støtte en holdbar plan for nedbringelse af sagsbehandlingstiderne en plan der tager udgangspunkt i ligebehandlingsprincippet og hvor der er indbygget en garanti for at regeringen løbende vil tilføre de relevante ressourcer hvis det kniber med at nå ned på de syv måneders sagsbehandlingstid

udgangen af to tusind og fjorten så vi stemmer naturligvis for det vedtagelse som er

og rørende at de konservative og venstre pludselig er så interesseret i de her menneskers rettigheder og retssikkerhed for

meget bekymret for de sagsbehandlingstider vi har oplevet men i vk regeringens tid var der ingen øvre grænse nu kommer der i hvert

servicemål på syv måneder som alt andet lige må siges at være et markant skridt

det var det som vk regeringen jo gjorde da man blev opmærksom på hov sagsbehandlingstiden

så satte man aktivt ind og bragte sagsbehandlingstiderne nederst

det her er jo noget af det som statsløsekommissionen undersøger og det bliver selvfølgelig interessant at se hvad den kommer frem til

det der med at man sorterer de komplicerede sager fra

for at sagerne bliver fuldt oplyst

ikke så svært at få nogle pæne tal men er det

et servicemål end ikke at have et servicemål men da vi havde en en vk regering havde man jo en effektiv sagsbehandlingstid på

en halv måned for førstegangsansøgninger og

det her servicemål når man nu rent faktisk havde fået nogle ret flotte sagsbehandlingstider igennem

vil spørge enhedslistens ordfører om er hvordan i alverden er det dog lykkedes

enhedslisten at det skal tage syv måneder i gennemsnit

var ved kun at se på nye ansøgninger det her servicemål på syv måneder

jan e jørgensen tror jeg ikke jeg ville stå her og prale for højt af de sagsbehandlingstider

pakker alle de besværlige sager væk

så er det jo ikke så svært at komme frem til en lav sagsbehandlingstid men som sagt det her er noget af det som statsløsekommissionen kigger på og det bliver selvfølgelig spændende at se hvad den kommer frem til hvad angår herre jan e jørgensens andet spørgsmål mener jeg her med de syv måneder er realistisk på nuværende tidspunkt

behandler sagerne i takt med at de kommer ind og arbejder aktivt på at sagerne

fuldt oplyst frem for bare at afvise dem hvis ikke de lever op til

at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere samtidig med at man lever op

om at man simpelt hen ikke kan behandle de her sager hurtigere end syv måneder lad os glemme alt om hvad sagsbehandlingstiderne har været før men syv måneder har man virkelig været så langt væk fra den virkelige verden at at man kan bilde nogen ind at man ikke kan behandle disse ansøgninger på syv måneder det er ikke raketvidenskab mange af disse ansøgninger kan klares på en eftermiddag fordi ansøgeren fuldstændig lever

krav uden problemer syv måneder mulle havde jeg nær

at en ordentlig kvalitet i sagsbehandlingen vil sige at man i modsætning til under vk regeringen

rent faktisk sikrer et ligebehandlingsprincip det vil sige behandler sagerne i den rækkefølge de kommer ind i frem for at

det samtidig ønskes at sagerne skal være fuldt oplyst

op til alle formelle krav jamen så kontakter man ansøgeren og arbejder på at få sagen

hvis man vil have den kvalitet i sagsbehandlingen

ikke at det på nuværende tidspunkt er realistisk at få

ikke mindst fordi der ligger seks tusind sager i indfødsretskontoret

af hvilke krav man stiller til kvaliteten og hvis man er ligeglad med kvaliteten

var perlevenner med venstre og talte om at lave et fælles vedtagelse med venstre og så videre jeg ved godt og det anførte jeg også over for venstre at det udelukkende var taktik

det er lidt frækt at man så overdænger venstre og konservative med skældsord det må enhedslisten godt i forhold til os

været med til at stille en forespørgsel som handler om at sagsbehandlingstiderne er for lange og på den anden side var herre christian langballes kritik af fru zenia stampe at han mente at fru zenia stampe havde så useriøs en tilgang til statsborgerskab

lykkedes mig at forstå med hvilket formål herre christian langballe er gået i folketingssalen i dag er formålet at påpege at det er et problem at der er for lange sagsbehandlingstider eller er formålet at påpege at det er et problem at der er for korte sagsbehandlingstider jeg tror ikke at jeg er den eneste som står undrende tilbage

skulle gå ud over sagsbehandlingen det er klart men det eneste jeg bare noterer mig lige i øjeblikket er at ordføreren som for et par dage siden var perlevenner med venstre nu står og overdænger dem med skældsord fordi de ikke gør nok for

kan man ikke stå ved at man da i hvert fald for nogle dage siden var fuldstændig perlevenner

dansk folkeparti og herre christian langballes ærinde i folketingssalen i

indlæg der kommer fra herre christian langballe er

lange sagsbehandlingstider det har man været med til at

en forespørgselsdebat om på den anden side vælger man at prioritere sin taletid man kritiserer fru zenia stampe for at hun skulle ønske for korte sagsbehandlingstider som sagt er

finde logikken i herre christian langballes indlæg i

det må jeg så også kunne konstatere i forhold til justitsministerens tale i hvert fald har min opmærksomhed ikke været tilstrækkelig

at der altså var tale om et gennemsnit det fandt vi først ud af da herre tom behnke stillede sit spørgsmål

været en del af den forrige regering vi er heller ikke en del af den nye regering og derfor vil jeg nøjes med at konstatere at en sagsbehandlingstid på tolv til fjorten måneder simpelt hen for lang tid uanset hvor man er henne i det offentlige system det må som minimum være rimeligt at vi får nedbragt de her sagsbehandlingstider så de ligger på linje med sagsbehandlingstiderne for familiesammenføring

det er sådan der hvor jeg kommer fra nemlig erhvervslivet at hvis man har en sagspukkel eller en opgavepukkel tilfører man de ressourcer der skal til for

den afviklet og finder ud af

sådan foregår det altså ikke her nu tilfører man ganske vist nogle flere ressourcer men med

det der er blevet nævnt her i salen i dag

jeg har utrolig svært ved at se hvordan man skal kunne opnå bare det uambitiøse mål som regeringen og enhedslisten har sat sig med udgangen af to tusind og fjorten

der ligger seks tusind sager og venter i indfødsretskontoret

af ansøgninger som kommer fra de mennesker der tidligere har modtaget afslag men som nu lever op til kravene

at der ligger en i øvrigt fornuftig aftale om at det nu skal være muligt at

det vil sige at vi også må kunne forvente at der kommer mange mange

skal indfødsretskontoret nu tage sig af med ikke ret mange

jeg synes simpelt hen ikke det er godt nok og jeg håber derfor på noget og det er selvfølgelig et naivt håb for det kommer ikke til at ske men af de tre

er der for mig ingen tvivl om at det som er fremsat af v k og liberal alliance

der kan vi jo altså se at sagsbehandlingstiderne vokser og vokser puklerne bliver større og større

naturligvis reagere over for

det er jo så trods alt glædeligt eller delvis glædeligt at regeringen har lavet en aftale netop i går

meget belejligt lige forud for en forespørgselsdebat i folketingssalen

have den effekt at der kommer lidt fart over sagerne i ministeriet

man ligesom nået et stykke af vejen og det vil jeg trods alt gerne anerkende

er indgået med enhedslisten men

jo slet ikke er ambitiøst nok og lige præcis udtrykket med at det er en gennemsnitlig sagsbehandlingstid

vi ved jo at rigtig mange af de ansøgere der sender deres ansøgning ind har vedlagt al den dokumentation der skal til

kan ekspederes meget meget hurtigt og det betyder så omvendt

ligge endog meget meget længe og det er ikke tilfredsstillende vi støtter selvsagt det forslag til vedtagelse som vi selv har fremsat sammen med venstre og liberal alliance

måske kunne prøve at løse nogle af de her problemer sådan lidt forebyggende nemlig at man

til dem der søger dansk statsborgerskab måske var noget mere klar og entydig med

skal leve op til så ansøgerne ved det

man i ministeriet ikke igen og igen får ansøgninger ind der mangler dokumentation

inden man får læst ned i sagen og finder ud af at der mangler noget eller at der er noget

ikke har levet op til og så skal sagen sendes tilbage til borgeren med besked om at

lever op til alle kravene så jeg tror man kunne hjælpe sig selv hvis man sørgede for

skåret ud i pap hvad det

for en dokumentation der skal vedlægges så tror jeg på at man

sagsbehandlingstiden blev nedbragt men det er jo så bare en lille idé som jeg helt

er tilfredse med at regeringen har lavet en aftale med enhedslisten om at

at der sker en omprioritering af ressourcerne til området

er ting der nu bliver taget fat på

folk der ellers i øvrigt er aktive

sagsbehandlingstiderne som gennemsnitlige det virker

jeg har i hvert fald deltaget i flere debatter

jeg kan sige at spørgsmålet om gennemsnitlig sagsbehandlingstid

efter at man i mange år måske har manglet interesse for området

udstikke nye krav nye mål men

de mål man så står bag jo grundlæggende er er urealistiske det er derfor

er glad for den aftale der er lavet med enhedslisten nu

der bliver lavet et servicemål som vil komme til at fremgå

den her forespørgsel at gøre men samlet set

at der nu kommer styr på sagerne så jeg ved ikke rigtig om jeg skal tolke interessen for

for dårlig samvittighed over at man skulle have været mere opmærksom på det før også under den tidligere regering men det må man jo selv stå til ansvar for regeringen er tilfreds med den aftale der er lavet og vi håber som sagt

vi når målet det er et ambitiøst mål al den stund at de her sager

ofte også er ganske komplicerede det er rigtigt at der kan være mange lette sager men det er

ganske komplicerede sager man har med at gøre der skal indhentes mange

skal have fordi behandlingen af de her sager jo er afgørende for dem som det handler om

i forbindelse med at man har slækket på kravene for at opnå statsborgerskab

i forhold til den aftale der er blevet lavet

om jeg

og dermed er forhandlingen sluttet afstemning

de fremsatte forslag til vedtagelse vil som før nævnt først finde sted tirsdag den otteogtyvende maj totusinde og